to og firs klima energi og bygningsministeren lovforslag nummer

beskæftigelsesministeren lovforslag nummer l fem og firs anders samuelsen

beslutningsforslag nummer syv og tredive titlerne på de anmeldte sager vil fremgå af folketingstidende

afstemning om eventuelle forslag til vedtagelse udsættes til i morgen torsdag den niende februar

og atter milliarder af kroner ind i redningen af banker og har reddet dem på stribe i eu er der betalt indskud og garantier for fireogtredivetusind milliard kroner nu er det vist på tide at bankerne

betaler tilbage det provenu

nok gøre en vis forskel i forhold til arbejdsløsheden og de nedskæringer der gennemføres i en lang række

er altså at lade bankerne og spekulanterne betale tilbage til samfundet det er krisen i finansverdenen bankpakkerne der har skabt arbejdsløsheden og den gældskrise

før bankerne

nedbragte deres gæld men efter finanskrisen er gælden steget

meget fin gevinst

området spekuleres for hundrede milliarder for hundrede gange bnp

hver gang der sælges et

er der produceret for en

en helt uforholdsmæssig forskel på

spekulation hundrede kroner det er det vi skal have grebet ind over for og det er jo handler der kører over disken på millisekunder der er ingen samfundsmæssig værdi overhovedet i at handle med de samme værdipapirer flere gange dagligt tværtimod er de her

til økonomi og indenrigsministeren til besvarelse

tage fejl men det lød som om

ideologisk holdning til spørgsmålet om beskatning af finansielle transaktioner til det må man sige at

til samme spørgsmål

er at det skal virke det skal virke i det formål man gerne vil have det er jo en af grundene til at regeringen gerne vil gå forrest i

en af de væsentligste problemstillinger hvis man gerne vil beskatte transaktioner er at de flytter sig og det gælder jo ikke kun den her overvejelse

forsøger at flytte sig hvis de kan

men dermed jo også sagt at regeringen ikke har nogen

ideologiske vanskeligheder med en afgift på finansielle transaktioner som sådan så ville vi jo ikke gå ind for det på globalt plan og samtidig

af den finansielle sektor

set heller ikke nogen ideologiske vanskeligheder med at beskatte den finansielle sektor i danmark har vi jo som bekendt en lønsumsafgift som er en beskatning af den finansielle sektor

den har vi ikke nogen planer om at ændre på

finansielle transaktioner som ikke er global men som kun indføres i eu eller i en gruppe af europæiske lande er af økonomisk og af praktisk karakter kommissionens forslag medfører og der er jo diskussioner om provenumulighederne men

samtidig en række udfordringer især jo selvfølgelig risikoen for at finansielle transaktioner flytter uden for eu altså flytter et sted hen hvor de ikke beskattes

kommissionens egne offentliggjorte analyser på at forslaget vil medføre en reduktion i den økonomiske aktivitet og velstand udfordringerne med at undgå kapitalflugt vurderes jo i sagens natur bedst imødekommet ved en global løsning for hvor skal man så tage hen

er andre skatter på den finansielle sektor for eksempel skatter på finansiel aktivitet såsom den danske lønsumsafgift

mere effektive idet de indebærer en mindre reduktion i økonomisk aktivitet per provenukrone kommissionens egne offentliggjorte analyser peger på at aktivitetsskatter er mere effektive end transaktionsskatter

er provenu man gerne vil have

svært eller komplekst i den her dagsorden

skal man måske gå andre veje og det arbejde har pågået dels herhjemme vi har meget brede forlig og et godt samarbejde i folketinget om vores forskellige bankpakker

i eu dermed jo blot sagt

afgørende regeringen lægger stor vægt på en stærkere regulering af den finansielle sektor og en finansiel regulering er en af de økonomiske topprioriteter for det danske formandskab den krise som vi fik i to tusind og otte og de konsekvenser som det har haft for folks formuer pensioner for virksomheder understreger jo behovet for at styrke reguleringen af den finansielle sektor og gøre det som minimum på eu plan men jo meget gerne globalt som det også sker i forbindelse med

med en lang og en ambitiøs dagsorden for finansiel regulering i eu og det der er målet er at sikre en robust og solid finansiel sektor som mindsker risikoen for kriser

der foregår hvem tager hvilke risici og hvordan bliver man eksponeret for de ting der kan slå et finansielt system omkuld hvordan sørger vi

til en sund og ansvarlig adfærd i vores finansielle sektor og hvordan sikrer vi en højere grad af beskyttelse for forbrugere og investorer så vi ikke risikerer at de taber deres penge på et eller andet som ikke tåler dagens lys alle eu lande tillægger det arbejde stor betydning og som sagt

høje prioriteter i forbindelse med formandskabet

få et af de vigtigste er jo det forslag som stiller skærpede krav til bankernes kapital og likviditet

det udmønter jo noget af den nye globale

internationale lovgivning nemlig basel

reglerne sådan at vi får en styrket regulering jeg ved ikke om det er for ambitiøst men i hvert fald

vil vi meget gerne nå meget længere med det forslag for

vi tror det gør en rigtig forskel fordi det stiller skærpede krav om kapital om kvaliteten af kapitalen om at man er likvid så man som bank kan tåle et slag men også at man har en ledelse der ved hvad den har med at gøre

de spillede en stor rolle i forbindelse med den finansielle krise

og arbejder på en snarlig enighed med europa parlamentet det indebærer jo i al sin enkelhed at der bliver kastet lys på et område som vi har brug for at få lys på

at kaste lys på området

så vil jeg nævne det at give bedre garantibeskyttelse

det gør også en forskel det gør systemet mere solidt

at fremme konkurrencen og styrke gennemsigtigheden når det kommer til kreditvurderinger

de forskellige kreditvurderingsbureauer ved hvad de har med at gøre fordi de har så kolossal betydning for den måde markedet fungerer på det betyder jo også at vi fokuserer på at forhindre markedsmisbrug

det som er afgørende er at vi får en finansiel sektor som er stabil som er robust og som understøtter det vi også skal bruge den til nemlig at fremme vækst og beskæftigelse fordi den kan fungere fordi den kan låne ud til virksomheder

i økonomien ikke kun i den danske men også i den internationale på den baggrund

det meget enkle at jeg tror vi deler i hvert fald en målsætning

sørge for at vi får en sund finansiel sektor og forhindrer en gentagelse af den finansielle krise i to tusind og otte så kan man diskutere midlerne

jeg har nævnt de forskellige regulerings og styringsforslag vil efter regeringens vurdering gøre en meget meget stor del af forskellen dermed jo også sagt at vi ser frem til diskussionen og gerne fremskynder behandlingen i

fordi det selvfølgelig er vigtigt at et forslag der bliver så politisk som forslaget om transaktionsskat også kan få det lys og den behandling som det fortjener tak for ordet

går over til forhandlingen det er først ordføreren for forespørgerne

ministeren dog gik ind på at det skulle forhandles

er jo at man har fremlagt meget klare forslag man har fremlagt

at gennemføre det globalt og det er jo den rigtige

starte med de lande i europa der vil være med

er meget konstruktivt og så vil

skat

det er jo en konstruktiv tilgang til problemstillingen

siger at det vi skal have er en global skat og før vi har den globalt kommer der ingenting

som har en skat på finansielle transaktioner herunder england som har det samtidig med at de har verdens største finansielle centrum og derfor er det altså ubegribeligt at regeringen er fodslæbende

kommissionens beregninger til at bruge

det kan hæmme den økonomiske udvikling der er en debat om hvorvidt de i eu har sagt et

den retning det har de vist fortrudt hvis de har det har de åbenbart slet ikke i virkeligheden

hæmme og skade den samfundsøkonomiske

stopper den mest ekstreme spekulation for det vi foreslår

er jo alene at man lægger en skat på nul

procent på handler med afledte finansielle instrumenter

nyudstedelse af papirer ikke når virksomheder skal rejse kapital på markedet for at skabe mere produktion kun på det

økonomiske udvikling i et land det synes jeg at ministeren savner at give os

vi foreslår er jo at man får bremset spekulationen på markederne man får bremset staternes gældsætning for det vil man kunne gøre med

kunne sætte gang i økonomien sådan at vi får produceret os ud af krisen som jeg tror at regeringen havde som valgsprog i valgkampen i stedet for at spare os ud af krisen sådan som det ser ud

det er jo et alternativ til den aktuelle udvikling

på spekulation det forstår jeg stadig væk ikke jeg skal til sidst på

der hedder folketinget opfordrer regeringen til at arbejde for at så mange europæiske lande som muligt indfører en skat på finansielle transaktioner for derigennem at styrke bestræbelserne på at gennemføre en sådan skat

forhandlinger jeg ser at

korte bemærkninger

mulighed for ret meget mere end et par korte bemærkninger til hver ordfører

finde ud af hvad enhedslisten og folkebevægelsen mod eu

mod eu og som tidligere har været folketingsmedlem for enhedslisten

egentlig ind for her og svaret lød

at en skat på finansielle transaktioner opkræves på eu niveau og direkte går til eu begrundelsen for dette er at vi er imod enhver automatisk indtægt til eu som ikke foregår via en bevilling godkendt i de nationale parlamenter det handler om demokrati og om at eu ikke yderligere skal løsrives fra befolkningerne befolkningerne

at at eu skal løsrives fra befolkningerne

ministeren også på et tidspunkt har sagt at det gør en stor forskel om det er forslag om at pengene skal gå til eu kassen hvad ministeren var imod forstod jeg

halvdelen skal gå til landene og at den anden halvdel skal gå til

fattigste lande men i hvert fald skal det besluttes i parlamenterne

ikke er et eu forslag det er jo et forslag om at eu

det her skal opkræves og af hvem og hvad det skal gå til

nok ligger uden for herre frank aaens indflydelsesområde så jeg skal bare lige sikre mig at hvis det her på noget tidspunkt skulle udvikle sig til at

en egentlig eu skat opkrævet af eu og provenuet brugt af eu

landene vi ønsker mere demokrati end det

vi ønsker også en skat på spekulation og vi synes at bankerne skal betale kassen så jeg vil

på ethvert forslag uanset hvor det kommer fra

og så vil jeg se på hvordan vi sørger for at pengene bliver brugt fornuftigt og

øget beskatning af bankerne og

der handler om at grunden til at økonomiministeren

økonomisk støtte fra bankerne

gruppeformand herre per clausen siger at de

godt tænke mig herre frank aaens forklaring på

at enhedslisten beskylder økonomiministeren for at være imod

transaktionsskat fordi det radikale venstre er i lommen på

bare støtter det her forslag og vi har hele tiden sagt at det det sår

er for nogle hensyn regeringen i det her tilfælde radikale venstre i virkeligheden har i spørgsmålet om skatter på banker fordi vi jo også ved fra valgkampen og fra dannelsen af den nye regering at det var radikale venstres

magtpåliggende at der ikke blev lagt ekstra skat på bankerne at der ikke blev lagt ekstra skat på millionærer

ikke måtte laves en tobinskat på spekulation eller skat på

det er uforståeligt jeg mener det er helt

uforståeligt og derfor må det radikale venstre og det radikale venstres ledere finde sig i at der kommer sådan

frank aaen mener herre frank

økonomiministeren det radikale venstre er i lommen på bankerne jeg vil gerne have herre frank aaens synspunkt

store annoncer med spørgsmålet om

det radikale venstre får penge fra bankerne til at føre valgkamp og samtidig ved

enhedslistens gruppeformand i et telegram på ritzaus bureau har bekræftet at kampagnen betales af midler fra enhedslisten

det da naturligt at spørge herre frank aaen om herre frank aaen som enhedslistens ordfører mener at det radikale venstres modstand mod den her skat skyldes at det radikale venstre er i lommen på bankerne så det spørgsmål man i virkeligheden stiller vil jeg gerne have herre frank aaens synspunkt

et bidrag til en politisk debat som jeg ved også raser hos de radikale

være at man er blevet for gode venner med bankerne det synes jeg

bankerne skal betale tilbage men som herre frank aaen jo er klar over henter bankerne

om hvordan han forholder sig til et nyt cepos notat der viser at en lo arbejders månedlige pension

blive berørt af den her skat

én spekulant der sælger til og køber af en anden spekulant det er dem der

at betale så er det korrekt at

er det deres moderselskab danske bank

at handle og sælge så meget som overhovedet muligt

sikrer os bedst ved at sikre at vores pension er mest værd så

og det er lidt en anden sag men hvis der skulle være en privat pensionsordning vil jeg bare anbefale

bliver placeret i de selskaber der handler mindst

med papirerne i en pensionskasse

investerer langsigtet og med langsigtet

dem der får den største gevinst på på markederne så det er bare med at komme væk fra de pensionsselskaber der tænker mere på deres moderselskab altså

for regeringens linje omkring en tobinskat eller skat på finansielle transaktioner om man vil har jo været alt andet end klar faktisk var det sådan at

til valg på en særlig dansk udgave af skatten nemlig en aktieomsætningsafgift som skulle indbringe

heldigvis for dansk økonomi blev parkeret i tårnet på amager regeringsgrundlaget siger så at regeringen vil arbejde for en global transaktionsskat men meldingerne fra regeringen har jo på det seneste været at man ikke vil stå i vejen for en europæisk transaktionsskat

en tobinskat det har vi i venstre for i venstre er vi ideologisk tilhængere af en fri og åben markedsøkonomi hvor varer tjenester og kapital

og uanset om en finansiel transaktionsskat

så ville den ramme vækst og velstand

er og bliver en ganske almindelig skat som vil ramme bredt

konvertere deres boliglån kan blive ramt af ekstra omkostninger på op til femtentusind

pension om måneden som følge af en transaktionsskat for det ender jo ikke med at

hos forbrugerne for venstre er det ikke størrelsen på en finansiel transaktionsskat der er afgørende for ligesom vi i venstre

modstandere af toldsatser uanset om de er små eller store så er vi imod en skat der virker på samme måde som en told

hvis der indføres en særlig europæisk finansiel transaktionsskat så vil det være yderst skadeligt for eu landenes konkurrenceevne den finansielle handel vil flytte ud af europa og virksomhedernes kapitalomkostninger vil blive

europas konkurrenceevne og vil koste arbejdspladser masser af organisationer har regnet på det og billedet er entydigt

svække vores konkurrenceevne

frankrig overvejer at indføre en national finansiel transaktionsskat hvis eu ikke vil indføre en model lad endelig franskmændene om det jeg noterede mig at den britiske premierminister

at han så frem til at byde velkommen til mange franske banker og virksomheder

tobinskatten er løsningen på den finansielle krise jeg mener at problemerne ligger et helt andet sted økonomiministeren ridsede det så glimrende op og der tages en lang række initiativer

fælles om så der er ingen grund til at jeg gentager

med at indføre en skat på finansielle transaktioner

dem om det motiverne er vel egentlig også mange og forskelligartede nogle ser det som en jagt på bankerne andre drømmer om direkte indtægter til eu systemet for venstre er det afgørende at eu ikke får adgang til selv at kunne udskrive skatter det afviser vi blankt vi vil ikke være med til at svække danmarks konkurrenceevne og gøre det dyrere for virksomhederne og for borgerne

er venstres modstand ikke blot begrundet i at en transaktionsskat er urealistisk at indføre globalt eller at mulighederne for omgåelse givetvis vil være mange håndhævelse særdeles vanskelig og alt muligt

vil blive angrebet med en skat

konservative folkeparti skal jeg derfor fremsætte følgende forslag til vedtagelse folketinget konstaterer at skat og afgift på international handel vil forringe vækst og velstand det er i danmarks interesse at fremme øget samhandel investeringer på tværs af landegrænser likvide kapitalmarkeder og en effektiv regulering af den finansielle sektor

indgår i de videre forhandlinger jeg har noteret to

krisen rammer os alle der er en stor arbejdsløshed og det opleves jo i de små hjem den regning for krisen har venstre så sendt til hårdtarbejdende rengøringsassistenter og murere ved at tage efterlønnen fra dem venstre har sendt regningen til de arbejdsløse ved at halvere dagpengeperioden nu

til de banker og de spekulanter der tjente kassen før krisen satte ind og som var med til at skabe krisen jeg håber

ordføreren kan være enig med mig i at lige præcis finanskrisen startede fordi bankerne begyndte at falde sammen så når vi nu taler om at betale regningen kunne vi så ikke blive enige om at også dem der har tjent allermest skal være med til bare at give en lillebitte smule jeg tror de fleste danskere ville være glade

overraskende fordi jeg godt ved at enhedslisten har svært ved at acceptere at det er præcis det der sker i danmark

lade være usagt men det er jo faktisk sådan at

jo det er i høj grad den finansielle sektor der har fået regningen og det synes jeg såmænd også er ganske fornuftigt men jeg vil ikke være med til at lave en skat som vil hæmme væksten ikke bare i danmark og ikke bare i europa men globalt det vi har brug for er at sætte gang i væksten

et forslag om en finansiel transaktionsskat vil hæmme væksten og

ville vi i dag have siddet med fem og tyve milliard kroner alene fra danske bank

ved at forære dem en bankpakke uden at kræve kompensation

ved at tage deres efterløn så jeg vil bare høre ordføreren

for investeringer som ikke kan tjene sig ind hvis der er en skat

nogle langsigtede arbejdspladsskabende investeringer vil ikke kunne betale sig

en rigtig stor regning og det er ganske rimeligt der er overskud for staten i forhold til bankpakkerne så lad være med at

med et faktuelt forkert budskab om at vi har leget julemænd over for den finansielle sektor det har vi bestemt ikke vi har alle en interesse i at den finansielle sektor fungerer og er effektiv det er nødvendigt for at få et moderne samfund til at fungere for at der kan skabes kapital virksomhederne kan låne borgerne kan låne og sætte gang i noget men vi har

en told vil hæmme samhandelen det er alle enige om frihandel er

godt være at enhedslisten med sit principprogram har lidt svært ved at acceptere frihandelens

henholder os til til virkelighedens verden og der må jeg bare sige at uanset om skatten er høj eller lav

ved at ordføreren er meget ideologisk præget og meget klar i forhold til at afvise de her ting i

en voldsom forskel på det som den socialdemokratiske ordfører

og det som økonomiministeren sagde

herhjemme i form af partierne bag bankpakkerne

bedre gennemsigtighed øgede kapitalkrav og en lang række andre ting

fordi vi ikke ønsker en finansiel transaktionsskat

øget åbenhed

jeg må bare sige at

er afgørende for at sikre en bedre

stabilitet er at vi får et

i bred enighed i forligskredsen bag

at det

sf har det vel som sin hedeste drøm at få det her indført uanset hvad

de radikale og og socialdemokraterne mener også at regeringen

på vækst og velstandskontoen og det er også

på spekulation er modstand mod skat

nu har venstre lige tilkendegivet at man gerne

til at lave et energiforlig som friholder erhvervslivet for udgifter men

få varme og strøm kan man ikke sige at det er lidt underligt af venstre når man siger at det

ikke almindelige borgere det gælder i det her tilfælde

der bliver ramt af en finansiel transaktionsskat det er både den boligejer der skal

og det er den ganske almindelige danske lønmodtager der sparer op til sin pension som bliver ramt af

bliver ramt af den skat som herre frank aaen så gerne vil have så det er danskerne der ville der ville komme til

give en endelig melding på men jeg kan da i hvert fald konstatere

venstre har sagt nej til det udspil som regeringen kom med i sin tid og det har betydet at omkostningen er faldet med næsten to milliard kr

at det er fornuftigt at vi fra venstres side sørger for

hvad vi kan for at begrænse de ulykker

brug for at tage et lån på markedet

for at finansiere for eksempel en udvidelse af en virksomhed er fritaget

sælger til den anden spekulant og derfor er det her en skat

det er derfor at det er interessant hvorfor venstre synes

men i orden at lægge skat

skulle kunne gøre sig til dommer over når der handles valuta

aktier og obligationer og om det er fordi ejerne af obligationen eller aktien eller valutaen har brug for likviditeten til at foretage andre investeringer eller om det blot er for at lave en kortsigtet spekulativ gevinst som

det synes jeg alligevel er imponerende altså hvis herre frank aaen kan se

hvorledes herre frank aaen tror at han kan opdele enhver form for handel som værende god eller dårlig så ender

de virksomheder de borgere der i den sidste ende er afhængige af at der kan handles at man kan investere skaffe kapital få forrentet sin pensionsopsparing eller eller låne til sit hus

bare grundlæggende uenige om at det er et hensigtsmæssigt sted af indføre en skat som i øvrigt ville være totalt virkningsløs for cayman

den finansielle sektor en regulering som i socialdemokraternes øjne er helt nødvendig når man hører debatten i folketinget og læser i aviserne får man jo det indtryk at regeringen ikke går ind for en strammere regulering af finanssektoren og at regeringen har afvist at beskatte finansielle transaktioner

som direkte nævner en sådan skat på finansielle transaktioner regeringen har regeringen har med sit grundlag forpligtet sig

og til at presse på for en stærkere og en klogere international regulering af finanssektoren for at forhindre flere finanskriser den finansielle sektors størrelse er eksploderet i

halvfems til halvfjerds gange værdien i to tusind og syv

eller argumenteret for deregulering de borgerlige politiske ledere har årene igennem givet finansfyrsterne alt for frit spil og historien endte som bekendt langt fra lykkeligt for lønmodtagere og huskøbere og for samfundsøkonomien vi skal sikre at vi ikke igen ender i sådan en situation

mennesker og derfor går regeringen forrest i en stærkere og en klogere international regulering for os socialdemokrater handler debatten her i dag

skal reguleres bedre så vi undgår at ramme ind i kriser som den vi ramte ind i sidste gang og at den finansielle sektor skal bidrage mere til fællesskabet gennem højere andel af

en betydelig risiko for tab

kommissionen har selv peget på disse svagheder og førende økonomer

af en ftt har også sagt at der er fejlkonstruktioner i forslaget derfor er regeringens modstand ikke et spørgsmål om ideologisk modstand mod at beskatte finansielle transaktioner eller mod at regulere finanssektoren men udtryk for en praktisk konkret vurdering af det fremsatte forslag men det konkrete forslag og vores afvisning af det må ikke stå i vejen for alle de andre diskussioner sagen er

rigtig meget andet for at opnå vores mål hvad angår en strammere regulering kan jeg blot nævne at regeringen jo præcis som ministeren også har nævnt lige nu arbejder for en række nye krav større krav til bankers likviditet så de selv kan beskytte sig bedre mod kriser i stedet for at skulle reddes af samfundet styrket regulering af derivathandelen som også i den sidste krise spillede en uheldig og stor rolle bedre beskyttelse af dem der indskyder penge i europæiske banker og styrkede regler for at forhindre markedsmisbrug

angår finanssektorens bidrag til fælleskassen

mange andre så mens de borgerlige synes overbevist om at finanssektoren skal have lov til at gøre præcis hvad den har lyst til

enhedslisten har lagt alle sine æg i den eu kurv som desværre allerede er blevet skudt ned af briterne har regeringen en anden holdning

for at sikre en fremtidig regulering af finanssektoren der er stram nok til at forhindre finanskriser og som sikrer et større bidrag fra banker og finanssektoren til den fælles kasse det er vores fokus og det agter vi at sikre uanset

ordførerens tale

fra kommissionen men er regeringen så så meget fra sit eget regeringsgrundlag at regeringen i princippet

kan støtte en

og kan socialdemokratiet støtte en transaktionsskat der alene indføres

det forholder vi os til hvis det bliver fremlagt pointen er bare at vi ikke ønsker at

og arbejdspladser ud af europa på et tidspunkt

i regeringsgrundlaget at man arbejder for en skat på

eller på globalt plan hedder det der står at man ønsker en skat

skal være afgørende fair nok men uanset hvilken konstruktion

med tab af arbejdspladser og en svækket europæisk konkurrenceevne til følge jeg tror ikke der er nogen der har

fra egne rækker fra regeringspartiet sf i forhold til at det er for dårligt at man ikke gør det her hvorfor løber man fra det man har skrevet

herre torsten schack pedersen hvis han skulle være blevet nervøs at det er lige præcis den konkrete konstruktion der er afgørende for regeringens holdning til tingene det er

vi bedst kan arbejde fra sag til sag ved at kigge på det der ligger på bordet og det er ikke så interessant hvad herre torsten schack pedersen mener og teoretiserer om hverken i den økonomiske teori eller i vores partiers diskussioner det der er interessant er den konkrete udformning af det

at arbejde for at gennemføre en ftt skat i europa i parlamentet argumenterer man for det

man ikke er helt enig i konstruktionen så det kunne være interessant for os

stemt ned

mikkelsen er mere interesseret i at høre om vi går ind for det her forslag som er

der vil jeg bare sige at det gør regeringen ikke fordi det indeholder nogle problemer det medfører tab af arbejdspladser og vækst det har vi ikke brug for i den nuværende situation og derfor siger vi klart nej

interne problemer om alt fra betalingsring til ftt skat

jeg vil gerne holde ordføreren fast på at

men alligevel vil man så lave en global skat til det siger nationalbanken og alle mulige andre aktører

det gøre kapitalmarkedet mindre effektivt det vil være vanskeligere at skaffe kapital til investeringer

er forskellen på at drive væksten ud af europa og drive væksten ud af verdensmarkedet som i øjeblikket er ved at gå i stå en ftt skat

på socialdemokraternes og de konservatives holdning

den grundlæggende holdning at man godt kan arbejde med en beskatning af den finansielle sektor herunder også af transaktionerne men jo ikke alene i ét geografisk område hvis den model man har valgt betyder at aktiviteten så bare flytter et andet sted hen så virker skatten ikke jeg noterer mig at

mikkelsen og de konservative under ingen omstændigheder synes at bankerne eller den finansielle sektor skal bidrage mere til fællesskabet eller i øvrigt skal reguleres

egen regning vi forholder os til det her og det

ikke kan flytte sig fordi det er på globalt plan så har vi ikke nogen problemer med

en såkaldt tobinskat indført på europæisk plan

flere har kredset om og som svæver lidt i det uvisse jeg har forstået at

model for en tobinskat som ville kunne få socialdemokratiets støtte til at

i citationstegn kun er i europa altså blandt eu landene og ikke

begrænsede kognitive evne i den her sammenhæng det er ikke sikkert at jeg kan udtænke alle modeller man kan sige at det der

for stor risiko for udflytning af vækst og arbejdspladser men det er selvfølgelig også klart

kan præsentere en anden model og det kan være at herre kristian thulesen dahl er er mere begavet på det område end jeg er

så det ikke indeholder de her problemer vil vi selvfølgelig kigge på det og genoverveje

den socialdemokratiske ordfører siger i dag

man åbner op for at der kan komme en transaktionsskat også selv om det ikke

en transaktionsskat på europæisk plan

imod indførelsen af en såkaldt tobinskat på europæisk plan

jo ganske mange der i dag har forsøgt at få et

det som vi aktivt arbejder for

i købet skrevet at vi har tænkt os at præge det igennem eu så vi har angivet hvordan vi gerne vil gå til det her og hvordan vi gerne vil ende i en situation hvor vi kan få en beskatning af de finansielle transaktioner

som vi har fokuseret på i regeringsgrundlaget det er også det der er det væsentlige

som ikke står i regeringsgrundlaget og som der ikke var

højde for skal man selvfølgelig forholde sig til det og det gør vi vi forholder os til det forslag der ligger i eu nu og der siger vi

desværre tommelfingeren nedad fordi det har for mange problemer indbygget derfor

er et tåbeligt forslag fra

kommissionen som vi ikke kan bakke op når man læser hvad europa kommissionen bruger af argumenter for at indføre skatten

man kun tage sig til hovedet det første argument man bruger er at der er behov for ensartede nationale ordninger i forhold til den finansielle sektor for at undgå skattemæssige tiltag som kan virke konkurrenceforvridende det er jo at skyde totalt forbi målet

er det slet ikke eus opgave at harmonisere landenes skattesystemer eller jo det kan vi jo så se at

kommissionen selv mener det er men det bliver aldrig med dansk folkepartis opbakning og det viser bare hvilket skråplan eu er ude på det er også meget svært at se behovet for at indføre en ny skat som ikke findes i dag med den begrundelse at man skal undgå konkurrenceforvridning i eu

så lige være konkurrenceforvridende det bedste man så kan gøre må

helt lader være med at indføre en skat på transaktioner

den anden begrundelse man bruger for at indføre skatten er at forslaget skal indføre en harmoniseret afgift på finansielle transaktioner for at sikre at finanssektoren bidrager med deres del til at dække omkostninger som har været forbundet med

at en tobinskat vil være med til at modvirke en ny finansiel krise igen et tåbeligt argument for at indføre en skat på finansielle transaktioner har jo slet ikke noget at gøre med grunden til den finansielle krise vi står i i dag finanskrisen skyldes jo at bankerne har lånt for mange penge ud til folk som ikke

dem tilbage igen samtidig med at der var en voldsom prisboble på boligmarkedet og specielt i usa havde man lavet en række uhensigtsmæssige konstruktioner som

var skyld i finanskrisen en skat på finansielle transaktioner vil kun hindre transaktioner der gennemføres med henblik på at få indtjening over en kort

man ellers kalder det men den finansielle krise skyldes ikke spekulationer i værdipapirer

man tror man kan undgå en gentagelse af en sådan krise ved at lave en tobinskat så er det altså ganske urealistisk et tredje argument der bruges

af skatterne på dette område vil bidrage til en styrkelse af det indre marked

diskutere hvad formålet er med det indre marked

kan umuligt være en styrkelse af det indre marked rent økonomisk at man skaber en skadelig skat på finansielle transaktioner tværtimod

firehundrede og fyrretusind arbejdspladser inden for eu hvoraf de fem tusind kan være i danmark

de andre negative konsekvenser er at investeringerne på lang sigt vil falde med over fire en halv

med over fire en halv procent og det

nationalbanken siger blandt

er vurderingen at en afgiftvil føre til mindre velfærd

markeder er det virkelig formålet med harmoniseringen

og det indre marked nej forhåbentlig

fjerde grund som nok også er den egentlige hovedgrund er at

at eu fremover skal kunne opkræve sine egne skatter så alt i alt er vores konklusion at det er en tåbelig skat som vi er stor modstander af

men så var der en masse argumenter om eu som

dansk folkeparti ikke synes om at spekulanterne skal betale mere i skat det får mig til at

hvis nu vi indfører en skat på spekulation der rammer spekulanter

pengene går til den danske statskasse

en skat på finansielle transaktioner af obligationer og aktier så vil det bare være skadeligt generelt og det er derfor vi er modstandere af det det ville hæmme væksten

at det vil hæmme investeringer lønninger osv og det gør bare at vi ikke kan støtte

skat der alene rammer de usunde investeringer

nyudstedelser det vil sige der hvor man skal ud og udstede en ny obligation eller udstede en ny aktie for at skaffe penge til en investering det er fritaget

undtage det der skal rammes er der hvor man hele tiden altså flere gange om dagen med en maskine investerer og sælger det samme værdipapir frem og tilbage

skal sætte ind og så spørger jeg bare igen hvis man kan lave en skat på spekulation og ikke på almindelige fornuftige investeringer

med eller er det vigtigere for dansk folkeparti at beskytte spekulanterne og bankerne

at man havde nogle banker der havde lånt nogle penge ud til nogle folk typisk til huse og ejendomme på et stærkt overvurderet boligmarked hvor

prisboble som så brast blandt

så at markedet frøs fuldstændig til og

var nogen likvide bevægelser

endnu værre og forstærke kriserne

jeg tror ikke at man kan lave sådan en skat på finansielle transaktioner så

de usunde handler jo dem

bare ikke man kan løse det ved at lave en tobinskat som der er foreslået fra

at vi har en så stærk økonomi som muligt kun via en robust og holdbar samfundsøkonomi kan vi få råd til den velfærd som vi jo alle har en præference for en del af den samfundsøkonomi er at vi skal sikre en sund og robust banksektor så vi også i fremtiden har en finansiel sektor der bidrager markant til vores samfundsøkonomi derfor skal bankerne underlægges en regulering som skal sikre at vi når målet om en sund og effektiv finansiel sektor vi mener at der er behov for mere regulering af banksektoren

også derfor at der fra det danske formandskabs stol i eu arbejdes for at indføre strammere regler i den finansielle sektor det skal sikre at bankerne kan modstå fremtidige finanskriser at vi adresserer udfordringen i forhold til skadelig spekulation der gør sektoren mere ustabil og endelig at vi modvirker bankkrak i fremtiden så på den måde er der en lang række gode argumenter for at forfølge det spor vi har lagt foran os vores holdning til en tobinskat i eu er styret af pragmatiske hensyn radikale venstre støtter en global finansiel transaktionsskat og mener at eu skal arbejde for en sådan skat

vi mangler dog at se en model for en finansskat der ikke medfører væsentlige tab af vækst og arbejdspladser radikale venstre har ingen ideologiske vanskeligheder

en transaktionsskat i forhold til at indføre den i eu

økonomisk og praktisk karakter om det kan lade sig gøre uden væsentlige tab af arbejdspladser det handler ikke om ideologi

har forstået at det radikale

fremlagt nemlig at gennemføre den her skat på spekulation startende i de lande der vil være med

frygten er at det vil koste beskæftigelse i europa

kan sige at det lyder besnærende at lægge skat på transaktioner men

det er jo at skatter

virksomheder til pensionsopsparere og til helt almindelige danske familier jeg kunne blive ved med at udfolde de

fremskaffe kapital til investeringer vil blive hæmmet det vil betyde at flere gode investeringsprojekter som kunne ligge i pipelinen

det man også lige skal huske på er at den erhvervsstruktur vi har i danmark gør

halvfems procent af de danske virksomheder er små og mellemstore virksomheder

altså

sagt gang på gang at det her ikke skal ramme nyudstedelser det vil sige at hvis

er en virksomhed der har brug for at rejse hundrede million kroner på børsen

ikke omfattet af skatten så hvor er skaden hvis vi endelig taler om

vil skatten udgøre tusind kroner er der nogen der vurderer en investering

derfor siger

det radikale venstres tyrkertro på at en skat

vil ramme nogen som helst fornuftig forretning til gengæld vil det selvfølgelig ramme dem der spekulerer og handler det samme værdipapir

en aktiehandel typisk seks transaktioner

ikke sådan at det kun er en enkelt gang man påligner skat det er det ene det andet er at vi jo har forholdt os til den model

er den baseret på en meget meget teoretisk økonomisk model som baserer sig på en

ikke har nogen ideologisk modstand mod

som det ligger nu man kan så diskutere om det er relevant

finansielle transaktioner er og jeg citerer et klart eksempel

som man ved man ikke kan nå

vil betyde kapitalflugt vil betyde at gode investeringer ikke bliver til noget og forelagt det scenarie siger vi

er en god idé vi vil så gerne i eu regi arbejde for en global finansskat fordi en global finansskat ikke ville have de samme skadevirkninger

at en sådan global transaktionsskat

spilder

realistisk at gå efter det her

det skal være samtlige verdens lande der skal sige ja og tiltræde sådan en finansskat før den er global man kan altid diskutere om den skal være overvejende global det kan vi have mange diskussioner om det vi siger

model til en eu skat som foreligger ikke overbeviser os om at man kan modvirke de skadevirkninger der er

partifælle den tidligere finansminister herre claus hjort frederiksen

en transaktionsskat så det lyder meget af at

set glade for at regeringen prioriterer reguleringen af den finansielle sektor højt og den her forespørgsel er jo også en mulighed for at vende nogle af de helt aktuelle debatter der har

så stor betydning for indretningen af fremtidens finansmarkeder

jeg og sf godt hilse den her debat velkommen

aktuel regeringens holdning

fuldstændig på linje med resten af regeringen vi har ingen ideologiske vanskeligheder med en skat på finansielle transaktioner eller med en regulering regulering af den finansielle sektor i øvrigt vi mener at eu skal arbejde for en global skat på finansielle transaktioner det fremgår også af regeringsgrundlaget som blandt andet den socialdemokratiske ordfører var inde på tidligere i mellemtiden

diskuterer vi så her i dag en europæisk version af en transaktionsskat og helt overordnet

en god og gennemgribende og fornuftig regulering af den finansielle sektor

det kan også betyde at sektoren i højere grad understøtter resten af vores samfund men en skat

kan sammensættes på mange forskellige måder og det udspil vi

i forhold til udflytning eller bevægelse af arbejdspladser landene imellem derfor er vores betænkeligheder også i forhold til den omtalte skat

også gerne sige her at hvis der kommer en ny løsning der løser alle de

er helt afgørende er at vi har taget stilling til det konkrete forslag der er lagt frem og der må vi også bare sige at

vendt tommelfingeren nedad men regulering herunder skatter på den finansielle sektor

har vi ikke noget ideologisk problem med vi ønsker en sund og gennemskuelig sektor

er bred politisk opbakning til jeg har heller ikke hørt nogen her i salen

at der er nogle problemer med det forslag der er frem så vi er klar til at

stilling på ny hvis der kommer et forslag hvor der er rettet op på de her problemer

se at der er lande der har indført en finansiel transaktionsskat

nogle ting der peger i retning af en række problemer også hvis man indførte

med meget store kursfald som vi så på new yorks børs i løbet af sidste forår hvor der var det

dag kalder flash crash som var betinget af at man

summere op kommissionens forslag er problematisk og der er en række udfordringer

dermed har vi også fra dansk side sagt at vi gerne

fælles fodslag

transaktionsskat det er jo altid rart når nogle vil stå ved at man laver et holdningsskifte det er jo sådan set fair nok men jeg synes måske alligevel at vi godt kunne bruge

jeg kender regeringsgrundlaget hvori man støtter en global løsning men man kan ikke støtte det konkrete

er det så noget sf

to ting netop at vi fra regeringens side siger at vi arbejder på en global løsning og at vi også synes

der er nogle helt konkrete praktiske problemer i det forslag der er kommet fra kommissionen og derfor har vi vendt tommelfingeren nedad

også sagt at vi lytter til hvad der kommer fra kommissionens side

på det sidste spørgsmål torsten schack pedersen stillede

vi se fordomsfrit på det men jeg synes at det ville være fuldstændig utopisk at stå og sige at jeg ville støtte eller afvise et forslag jeg ikke kender indholdet af hvis der kommer et forslag

jeg gerne se på det med åbne øjne men jeg vil gerne

en global løsning for særlig når man ser på at en del af sf

var at man skulle indføre en

altså en en beskatning på aktiehandel

den her konkrete model som kommissionen barsler med er skadelig den vil koste arbejdspladser man skal altid glæde sig over de omvendte men hvordan hænger det så bare i teorien sammen med at sf gik til valg på at vi

ved at indføre en national aktieomsætningsafgift det ville jo entydigt forringe danske virksomheders konkurrenceevne det ville entydigt

arbejdspladser

ikke bare en grænse hvor bredt sf kan melde ud i den her debat

set sagt at vi gerne ser en global løsning

op hvad der står i regeringsgrundlaget på side 36 regeringen vil gå forrest i eu i kampen for indførelse af en global skat på finansielle transaktioner og vil presse på for en stærkere og klogere international regulering af finanssektoren

for at forhindre flere finanskriser

og jeg har svært ved at erindre at der har været noget af tilsvarende kaliber

vil vi arbejde for det synes jeg er ret offensivt og det synes at man skulle anerkende fra venstres side så jeg håber

at vi kan finde en global løsning nu har vi lagt os i selen

at når regeringen gerne vil gå foran i eu for at lave en global skat på finansielle transaktioner kan det at gå foran i eu også indebære at gå foran for at de flest mulige europæiske lande går foran og indfører en sådan skat som vej til at få en global

kom længere og længere ud det vi har sagt er at vi

have at eu går forrest i i kampen det betyder også at eu selvfølgelig også skal prøve

set heller ikke hørt herre frank aaen være ubetinget positiv over for det der er lagt frem fra kommissionens side fordi der er problemer i det det er jo det vi har sagt

hvis der kommer andre forslag mig bekendt er der ikke kommet andre forslag og vi synes ikke

kommissionens forslag der står at man skal gå foran med at få så mange lande som muligt til at indføre en sådan skat med henblik på at få en global skat

tilslutte sig noget der ligger som man

i fuld gang med at lave om

helt enkle spørgsmål igen at når man siger at vi ønsker

at regeringen ønsker at gå foran i eu med henblik på at skabe en global skat på finansielle transaktioner

indebære at man undervejs prøver at få så mange lande som overhovedet muligt til at indføre en skat på finansielle transaktioner for ad den vej at komme til det

også glad for at enhedslisten faktisk anerkender

og det er også derfor at vi har vendt tommelfingeren nedad jeg

herre frank aaen anerkender at der er problemer i det det synes jeg sådan set er prisværdigt

vil arbejde for at eu også løfter den her opgave på globalt plan og hvis det kan lade sig gøre vil vi selvfølgelig se på det

en kende hypotetisk at begynde at diskutere hvis der kommer noget konkret

vil vi selvfølgelig tage konkret stilling til det men jeg har svært ved at stå og forholde mig til et eller andet forslag som jeg ikke kender indholdet af og hvis der ligger et konkret forslag

på at regeringen også hurtigt vil melde ud hvad regeringens tilgang er til det men det er altså nødvendigt at vi har noget konkret at forholde os til og det er vi bare enige om og

har jo fostret mange lyse hoveder

i denne debat gå endnu længere tilbage i

citerer skat er blevet dem et retfærdighedens og gengældelsens sværd som de svinger mod enhver ting de har set sig gal på møder de en ond ting siger de du skulle ordentlig beskattes dit bæst møder de en overflødig ting siger de du kunne tåle noget mere skat din rad det ligger fjernt fra denne kultur at forestille sig hvor lidt de syndige ting som de vil straffe bryder sig om at de beskattes det falder dem ikke ind at tingene sagtens klarer sig men at det er personerne det går ud over sådan er det også med det her forslag om en skat på spekulation det er personerne

danske lønmodtagere som arbejder i virksomhederne

kommissionen forventer at investeringerne

produktionsapparatet som gør at man kan få flere penge til løn lønningerne vil

gå ud over de danskere som er på

ordning hvorefter overførselsindkomsterne

i samfundet så er man på kontanthjælp førtidspension folkepension

vil man også dér miste en indkomstfremgang

følge af at selve den økonomiske aktivitet i samfundet

når investeringerne falder endelig vil det gå ud over de danske pensionsopsparere

få en udmærket alderdom sætter deres penge hen og som nu oplever at de pensionsselskaber

benytter undervejs skal betale en ekstra skat hvilket gør deres pension

en almindelig pensionsopsparer

om at beskatte spekulationen fordi man opfatter spekulationen som

fører til at der flyttes kapital hen til steder hvor den gør gavn fra andre steder hvor

går ud over almindelige mennesker det går ikke ud over spekulanterne de lever lige så fedt

så vil jeg gerne her til slut lige vende tilbage til

hvad kvaksalvere læser over staklen om kompensation og omlægning

i den anden og putter ham en ny ladning i den lomme der blev tom det fører kun fra ondt til værre der må engang komme nogle som siger vi vil ikke have skat heller ikke god skat ikke engang fortrinlig skat det er mindre skat vi vil have forstår i

man bør tage til efterretning også i dag hvor vi diskuterer

fremlagt nogen regnestykker der underbygger de beregninger men jeg har et helt andet spørgsmål

rammer jo for eksempel spekulation som den der foregår i danmark hvor der handles

seks hundrede og fem og tyve milliard

en femtedel foregår i saxo

sådan at bekymringen for almindelige lønmodtagere

rammer lønmodtagere hvis man kan kalde dem sådan ude i

der kan enhedslistens ordfører måske oplyse mig om noget andet men så er

jeg er gået glip af i den offentlige debat så jeg forstår slet ikke hvorfor herre frank aaen trækker det her frem men må jeg så

herre frank aaen at det virker som om enhedslisten tror at bare man siger spekulation mange gange nok så vil folk opfatte det som ondt men

der sælger en vare til en anden person hvorfor er det så slemt man må formode og det regner vi med i alle andre sammenhænge at det faktisk øger den samlede oplevelse af velfærd og velstand i samfundet for når én person mener at han bliver lykkelig af at sælge og en anden person mener at han bliver lykkelig af

og så er velstanden

alt i alt større så hvad er egentlig problemet med handel eller som herre frank aaen kalder det

om dagen i danmark

lille skat på det for at få nogle penge ind

ikke er noget problem i at én sælger og bliver glad for at sælge og at én køber og bliver glad for at købe men det er

er ude efter og der synes jeg bare at liberal alliance skulle forholde sig til det at få begrænset omfanget af en spekulation

overstiger bruttonationalproduktet

der handles hundrede gange mere end der produceres for det må selv liberal alliance da også anse for at være

ikke er det vi diskuterer i dag hvis vi havde diskuteret om der skulle lægges en skat på valutahandel kunne vi have taget den diskussion

det handler om så må jeg bare igen sige at herre frank aaens forsøg på at dæmonisere spekulation falder til jorden vi spekulerer alle sammen herre frank aaen har formentlig på et tidspunkt været ude på det virkelige arbejdsmarked og dér spekuleret i om han kunne få en bedre løn ved at skifte job

det er spekulation om man skal sælge sit hus i dag eller

om et år vi spekulerer alle sammen i forventning om hvad det vi har kan blive værd hvis vi henholdsvis køber eller sælger eller lader være

og spekulation med aktier og værdipapirer er ikke undtaget fra det her det er ikke særskilt ondt fordi det har med aktier og værdipapirer at gøre det er faktisk godt fordi det sikrer at vi får kapitalen derhen hvor man forventer at kapitalen vil give det størst mulige afkast det vil sige vækst

verden hvor kapitalmarkederne flytter sig hastigt pengene kender ikke nogen grænser investeringer kender heldigvis heller ikke nogen grænser handler foregår digitalt flytter hen hvor det bedst kan betale sig

billigst sådan fungerer den

og man kan ikke rulle tiden tilbage hvis vi ser isoleret på det der egentlig er temaet for dagens debat på trods af at alle regeringsordførerne har forsøgt at tale sig væk

en europæisk ftt skat en mindre udgave af en tobinskat virke væksthæmmende den vil koste arbejdspladser og konkurrenceevne

vi har brug for det modsatte i europa europa sakker bagud i forhold til andre regioner som spurter derudad

en tobinskat i alle afskygninger hvad enten det foregår i danmark i europa eller på

mere frihandel sagen er den at en tobinskat vil virke væksthæmmende fordi den blokerer for at investeringskapitalen kan flytte hen

at det bliver sværere at få adgang til kapital når man skal udvide når man skal skaffe flere arbejdspladser når man skal investere almindelige familier vil også blive ramt af en

finansrådet har leveret os alle sammen beregninger som viser at den gennemsnitlige pensionsudbetaling vil falde med cirka fem procent før skat det svarer til at en almindelig familie vil få udbetalt cirka syv hundrede kroner netto mindre per måned hvis man indfører en tobinskat

en sådan finansiel skat ikke vil reducere uproduktive finansielle aktiviteter

et af argumenterne for venstrefløjen for at gennemføre det men også at en aktieskat vil ødelægge reelle investeringer nationalbanken siger at selv mindre afgiftsstigninger vil påvirke mulighederne

og alligevel hører vi regeringspartierne tale sort og ikke rigtig forklare hvad de vil og kun tale om hvad der måske kan være en mulighed

er meget beklageligt for det som danmark og verden har brug for og det vi har erfaret siden efteråret to tusind og otte hvor den finansielle

skønnet at en gennemsnitlig dansk virksomhed vil få ekstra omkostninger på op til seks tusind seks hundrede kroner om året som følge af højere investorkrav afledt af en finansiel transaktions skat

det vil gøre det dyrere at være en lille eller mellemstor virksomhed i

folkeparti er imod tobinskatten i danmark har s og sf jo foreslået det det er vi inderligt imod det vil hæmme dansk konkurrenceevne

også imod det i europa som foreslået af forskellige socialdemokrater og radikale nede i europa parlamentet og vi er imod en global tobinskat som regeringen jo taler om også i i dag foranlediget af den diskussion vi har haft nu her for en tobinskat vil i alle forklædninger uanset om den er dansk europæisk eller international

være blokerende for væksten i det internationale samfund

ulykker hvis man laver sådan en skat her nu er det sådan at i england har man en skat på handel med aktier og visse afledte finansielle instrumenter

fem gange så meget som det der diskuteres i kommissionen og på trods af

har man altså i london verdens største finanscentrum de har ikke nogen som helst tanker om i england at fjerne den skat

at englænderne har glemt at de har den skat eller hvordan kan det være at england

væksthæmmende for nogle typer

rent tekniske del af det men det jo et banalt ræsonnement også for herre frank aaen at hvis man lægger

på noget hæmmer det jo den aktivitet det vi har brug for i europa og danmark er kapital det er kapital til investeringer kapital til at skaffe nye arbejdspladser det er ikke at stoppe kapitaltilførslen til europa eller danmark derfor ville det være en rigtig rigtig rigtig dårlig idé at indføre en sådan skat

har den og har haft den i mange årtier ikke har noget ønske om at fjerne den vi kunne også sige at singapore har en tilsvarende skat

de er glade for det

har det den effekt at man kommer til at bruge mindre

den ting man lægger skat eller afgift på hvis der kommer en skat på kapital hvis der kommer en skat

det er et almindeligt simpelt ræsonnement som jeg håber på at herre frank aaen også godt kan se ellers indfører man vel ikke skatter man indfører skatter

have den effekt at det vil hæmme væksten og kapitaltilførslen til blandt andet

det konservative folkeparti er meget ideologiske tilhængere

lægger op til en lidt ukonstruktiv form for debat ved hele

at tale væk fra det vi taler om det vi taler om

om det er en god eller dårlig idé at gennemføre det man kalder en tobinskat og det er en dårlig idé for væksten og for

om finansiel regulering og jeg vil blot minde om at den finansielle regulering der har fundet sted i danmark har fundet sted med socialdemokratiets hjælp

bredt flertal i folketinget senest under mig som økonomi og erhvervsminister tidligere under andre økonomi og erhvervsministre hvor alle partier på nær enhedslisten har været med til at vedtage den finansielle regulering i det danske folketing

der har været brug for at stramme op på nogle områder og det har vi gjort

bremsende for væksten i danmark og

den bankpakke som også bliver kaldt bankpakke iv

har brug for mere frihandel vi lever af konkurrence vi lever af handel så jo flere toldmure man kan få brudt ned jo mere skub man kan få i gatt forhandlinger

nogle boblelån i usa og nogle spekulanter rundtomkring i verden og også i danmark

alle mulige kunstige toldmure op som hæmmer konkurrencen

priserne ned og produktiviteten op så mere frihandel vil være medvirkende til at vi kan komme ud af den krise

afgørende at at slå fast at fra regeringens side har vi det mål at få en sund en solid og en ansvarlig finansiel sektor hvor man jo selvfølgelig kan drive sin virksomhed med det formål

have sorte tal på bundlinjen altså at tjene penge samtidig med at man jo bidrager til at andre kan gøre det samme fordi man

brug for at vi har en velreguleret

sat et arbejde i gang for at klargøre årsagerne til den finansielle krise men men partierne har jo for længe længe siden taget hul på hele spørgsmålet regulere bedre vi har et bredt samarbejde her i folketinget vil jeg meget gerne kvittere for

synes det er foregået på en absolut ordentlig og målrettet måde netop for at sørge for at samtidig med at den finansielle sektor kommer tilbage på sporet gør den det på en ordentlig måde en af de ting

så får vi ensartede konkurrencevilkår det er en god idé

den samlede finansielle sektor også mere solid og det er en af grundene til at det er så højt prioriteret for det danske formandskab at få de her forslag gjort til virkelighed

de ting som som jo selvfølgelig måske er lidt underbelyst er at regulering

at den skal være af højere kvalitet

mere likviditet men når vi har lavet den prioritering

det kommer rigtig godt tilbage til os at få en sundere finansiel sektor vel vidende at det jo lægger bånd på den måde som den finansielle sektor har handlet på før og det er med vilje fordi vi ikke vil have en gentagelse af den finansielle krise to tusind

debatten i dag at enhedslisten heller ikke støtter kommissionens forslag

kommer til til anvendelsen af provenu er man enig for der mener man at den ene halvdel skal gå til landene og den anden halvdel skal gå til

med den slags vurderinger specielt jo i lyset af at at kommissionens eget skøn over provenuet ligger mellem seksten milliard euro og fire hundrede milliard euro

det viser jo noget om usikkerhederne forbundet med

om hvordan det kommer til at virke også i forhold til vækst og beskæftigelse

og så kan man jo vurdere om man synes det er en rimelig omkostning at lægge på kapitalen apropos de argumenter som har været fremme fordi der er omkostninger ved at fremskaffe kapital på den ene måde eller

gældsætning og at kreditorer er blevet i tvivl om om de lande som har gældsat sig har konkurrenceevne og produktivitet til at betale gælden dermed jo også sagt

jeg ved ikke om vi skal have en skat på politiske transaktioner og om det ville virke sådan hæmmende for den politiske aktivitet jeg ved det

ikke bare brug for beskatning vi har brug for politiske svar fordi vi har brug for at tingene bliver reguleret på en ordentlig måde så vi får en langt mere sundt fungerende

altså fra enhedslisten er der et

skyldes det at man er så uenige internt

eller er konklusionen bare at

godt hvad det betyder når et flertal ikke kan bakke op om

politik men hvad er grunden til at man pludselig

jeg vedtagelse i en

viser hvor uenige man er internt i regeringspartierne

at være på og den er jeg uenig i

regeringen har en pragmatisk tilbageholdenhed jeg skyndte mig

til udtryk her i forespørgselsdebatten at regeringen har en pragmatisk tilbageholdenhed der går så

vi kan få at vide hvad regeringen er imod men det er meget svært det er det vi har brugt et par timer på

er regeringen så for

laves en transaktionsskat

ville være nyttigt hvis vi her mod slutningen af debatten kunne få økonomiministerens klare vurdering af om regeringen

laves en transaktionsskat hvis den kun gælder i europa er det det man kan udlede af et regeringsgrundlag der understreger at man

så er man imod det hvis det bliver europæisk og ikke globalt

følge debatten det handler om

derfor skal jeg for andre gentage at det at det regeringen går ind for er en global skat på finansielle transaktioner

et af de væsentligste problemer forbundet med transaktionsskat er at det man beskatter flytter sig

regeringen går ind for endda i en sådan grad

prioriteringsliste under det danske formandskab er at regulere den finansielle sektor

forhindrer gentagelser af den krise

tidligere i debatten om det der står i regeringsgrundlaget om at man

at man starter med at indføre en transaktionsskat i europa eller eu eller blandt eu lande i en

stadig væk åbner man jo hele tiden døren på klem for at man godt vil være med til

hvis det ser rigtigt ud derfor er det jo i virkeligheden det bedst stillede spørgsmål

om regeringsgrundlaget rummer den mulighed

ville arbejde i eu for at der kommer

global transaktionsskat blandt andet kan betyde at man i eu indfører en sådan skat for at vise at man går forrest

den indført på globalt plan

ikke i tvivl om at spørgsmålet kommer helt frem til ministeren

gøre det selv man kan så diskutere om det er en transaktionsskat eller

som man kender det i england det

ting på samme tid for vi diskuterer også forskellige typer

er et argument et argument om at vi ikke vil have

nogen form kan gøre mig gøre mig fortjent til

alvidende kan jeg ikke udelukke at der på et tidspunkt måtte komme et forslag

at jeg vil kunne udelukke det til enhver tid og for altid der er så bare det ved det at grunden til at vi har skrevet det sådan

har været fremme opfylder de kriterier og derfor ser vi ikke for os at danmark skal gå foran hverken med sin egen transaktionsskat eller i en gruppe lande

der tyder på at de problemer der er forbundet med en transaktionsskat

være meget konstruktive i retning af at hjælpe regeringen til den overbevisning at der eksisterer veje til at indføre en finansiel skat

europa europæiske lande og foran som vej til at

lave en global skat på finansielle transaktioner så

tilfredse med selv om vi ellers ikke har meget at være tilfredse

det der er sagt der er sagt at det her vil ramme beskæftigelsen jeg har ikke fattet en brik af hvad det skulle betyde at man lægger

berører selvfølgelig ikke beskæftigelsen under nogen omstændigheder til gengæld rammer det dem der hundrede gange

så det rammer meget præcist der hvor det skal ramme men det rammer ikke fornuftige investeringer og slet ikke fordi vi har sagt at nyudstedelse af obligationer og nyudstedelse af aktier som skal bruges til at udbygge beskæftigelsen

for skatten vi har fået en diskussion om at vi ikke bare kan gøre det som det eneste land næh

sydkorea altså der er jo masser af lande der har indført en skat på finansielle transaktioner selvfølgelig kan vi også gøre det

bare sige at vi vil fortsætte med vores arbejde for at få regeringen overbevist om

bemærkninger i denne debat forhandlingen er sluttet og afstemning om de fremsatte forslag til vedtagelse vil som nævnt først finde sted i morgen

første spørgsmål er til statsministeren fra

ikke love en folkeafstemning om en dansk tilslutning til europagten som kan få stor betydning for den fremtidige økonomiske politik i europa herunder danmark

sætter en ny standard for den økonomiske politik og den økonomiske disciplin

regeringen også støttet af et bredt flertal i folketinget at danmark bliver en del

naturligvis med respekt for vores euroforbehold det vil sige at

jeg er helt overbevist om at det er den bedste måde at skabe tryghed for dansk økonomi på i forhold til spørgsmålet der handler om hvorvidt vi skal have en folkeafstemning eller ej

i danmark vi har den procedure at når der er en endelig aftale på plads hvad der er nu den er ved at blive oversat til dansk

justitsministeriet

og grundloven det har vi en fast procedure for i danmark og jeg ser egentlig ikke nogen grund til at bryde den tradition

og jeg er også stor tilhænger det siger sig selv det er vi alle sammen af grundloven grundloven

og det er jo netop det vi gør i den her sag

hvad for nogle argumenter der er for og hvad for nogle argumenter der er imod

her spørgsmål handler egentlig ikke om europagtens indhold og argumenterne det handler udelukkende om vores folkestyre om den tradition vi har opbygget i danmark

og ikke mindst meget vigtige spørgsmål

den danske befolkning om at være med til

vurdere frem og tilbage

derfor synes jeg jeg og

det gør dansk folkeparti

skal arbejde på at vi siger til befolkningen at man man kan have nok så mange holdninger

frem og tilbage men vi får lejlighed til i god ro og mag at debattere alle de holdninger

en god lang debat hvor borgere

medier og alle kan deltage på lige fod og det kan man

når nu statsministeren i sin åbningstale her efter folketingsvalget sagde at statsministeren ville være statsminister for alle danskere for hele folketinget hvorfor man så ikke bare som statsminister lover uanset

om europagten hvorfor kan man ikke love det på forhånd i og med

en god demokratisk tradition at vi har folkeafstemninger om vigtige eu spørgsmål

at vi har folkeafstemninger vi har haft folkeafstemninger har været nødvendigt efter grundloven og

jeg synes jo at vi har vores grundlov det er en rigtig god grundlov som netop lægger op til at

vi har faste bestemmelser om hvornår vi skal have folkeafstemninger

ikke nogen grund til at man på det her punkt afviger

vi har en traktat eller en bestemmelse af den her karakter

der ikke gør og så er det noget vi folkevalgte må påtage os ansvaret for

at der skulle være en særlig tradition

det kan godt være men jeg må så sige at den tilgang jeg har til det og dansk folkeparti har til det er er at vi faktisk har haft en tradition for at have folkeafstemninger langt flere folkeafstemninger end andre lande derfor har vores borgere i danmark også været karakteriseret ved når man har

forholdsvis meget om

meget mere engageret end man er mange andre steder

i europa dermed har vi ikke på samme måde trods alt som man har haft andre steder haft det her demokratiske underskud vi også taler om i forhold til eu

meget langt fra hvad der foregår i bruxelles og

sige at sådan er det ikke jeg mener faktisk er sådan

suverænitetsafgivelse ifølge grundloven at man godt kan holde

set været afstemninger som man skulle holde efter grundloven og dermed også gode afstemninger fordi det netop gøres ud fra vores grundlov som vi alle sammen

det er at følge grundlovens bestemmelser at vi har juristerne der vurderer om der afgives suverænitet

folkeafstemning hvis det ikke vurderes at det forholder sig sådan skal man ikke have folkeafstemning det er både i forhold til ånden og bogstavet i vores grundlov fuldstændig korrekt

er en følelse og et engagement hos den danske befolkning der går i retning af

er nogle meget vigtige eu spørgsmål

en traktat det kan være om et forhold det kan være

det handler om noget så afgørende som statsministeren selv været med til at forhandle sammen med en række andre lande som er blevet forberedt i månedsvis

lave en europagt hvor man uddeler bøder for at opretholde en

respekt omkring euroen altså det

som vi jo fulgte ind i ef i sin tid der siger nej tjekkiet siger også nej

vel ikke for meget forlangt at vi spørger danskerne jeg skal minde statsministeren om at

var det ikke rimeligt at man byggede bro og sagde ok så lad os høre befolkningen

traktat får vi juristerne til at vurdere om der afgives suverænitet

afgør om vi skal have en folkeafstemning det en god tradition af mange forskellige årsager men den vigtigste årsag

at det også er sådan som grundloven foreskriver det skal være det er den måde vi har gjort det på

traditionen er at vi følger den her procedure hvor det vurderes om der afgives suverænitet og derefter

ikke af politikerne men ud fra den juridiske vurdering det er traditionen

godt kan afholde en vejledende folkeafstemning om en dansk tilslutning til europagten selv om der eventuelt ikke er tale om suverænitetsafgivelse i juridisk forstand i lighed med den vejledende folkeafstemning som daværende statsminister poul schlüter lod afholde i nitten seks og firs om

demokrati betyder at ordføreren jeg selv og alle de andre af vores kolleger må påtage os ansvaret

betyder og jeg er parat til at påtage mig det ansvar og vil egentlig gerne stå på mål for at det er det der er vores opgave og ansvar her i folketinget

vil synes det er rigtigt at vi har et repræsentativt demokrati i danmark hvor vi træffer afgørelser om mange mange små og store ting i det daglige det gør folketinget

set hele tiden så det er der ikke noget nyt i men det der er det afgørende her er jo

få strikket den rigtige europagt sammen med henblik på at

de mange små og store spørgsmål vi tager stilling til

repræsentativt demokrati det har statsministeren fuldstændig ret i

daværende statsminister poul schlüter kunne gøre det

jeg minder statsministeren om at statsministeren holdt en meget flot tale

den regering der sidder nu trådte til her

ikke så lang tid siden og statsministeren sagde

for hele

der havde været en anden statsminister der ikke var det det ved jeg ikke men statsministeren sagde det i hvert fald sådan

er der vel heller ikke noget forkert i at man gør det samme som daværende statsminister poul schlüter

og mange er meget usikre på hvad der foregår

ikke gøre som schlüter gjorde det i sin tid

for fem og tyve år siden men én afstemning udgør jo ikke en tradition det der er traditionen i danmark er at vi der er folkevalgte påtager os et ansvar medmindre der afgives suverænitet efter grundloven

traditionen i danmark og vi

vi har en situation nu

vi kan diskutere de her ting

de her ting i folketinget egentlig opfordre dansk folkeparti til at tage

en stor diskussion om det frem for hele tiden at diskutere folkeafstemning jeg oplever at dansk folkeparti

folkeafstemning end at komme ind i substansen og

folketinget hvis statsministeren vurderer at dansk folkeparti ikke er interesseret i sagen

vi stiller op hver eneste gang vi har mulighed for det

det får en indgribende betydning for det kommer vi jo uden om for

men når det så er sagt ændrer det jo bare ikke ved som jeg også sagde tidligere at man kan diskutere

hele den danske befolkning skulle man så ikke gøre det som skiftende statsministre har sagt hver gang man har tabt folkeafstemninger for eksempel efter

prøve at bygge bro mellem de holdninger der er i den danske befolkning

dem der er meget skeptiske over for mere eu

dem der er tilhængere af mere

og gør man det ikke allerbedst ved at få en god demokratisk debat

jeg synes jo at vi må påtage os det ansvar vi nu engang er valgt til og det er at tage både store og små beslutninger på vegne af danskerne det er det ordføreren er valgt til det jeg selv er valgt til er det vi skal gøre hver eneste dag

siger at de meget gerne vil diskutere substansen

gerne svare på alle spørgsmål omkring det men jeg synes også det ville være vigtigt at komme ind i en diskussion om de fordele

være med i den her nye disciplin der lægges omkring den økonomiske politik i europa

været forskellige debatter i folketinget der er samtaler i europaudvalget hvor ministre refererer fra hvad der er foregået vi har haft møder i det udenrigspolitiske nævn hvor

vi meget gerne op til og det gør statsministeren jo også og er

aftaler der er med folketinget men det ændrer bare ikke ved at vi har haft en tradition omkring folkeafstemninger når det handler om eu hvis jeg tager listen over folkeafstemninger der er blevet afholdt i danmark siden nitten tre og halvtreds så handler det jo i overvejende grad

opbygget en tradition i danmark uanset om der var suverænitetsafgivelse i grundlovens forstand eller der ikke var for at holde folkeafstemning og så er det

skulle vi så ikke spørge den danske befolkning

det er dog det rigtige

et repræsentativt demokrati som er godt nok men det direkte er dog bedre

folkeafstemning i nitten seks og firs der var nogle helt særlige omstændigheder der lå bag

er sige at der har været en tradition for vejledende folkeafstemninger

man når frem til at man skal have folkeafstemning men selvfølgelig også når man når frem til

påtager os et ansvar for de her beslutninger det er jo både grundlovens ånd og bogstav vi derved følger og det troede jeg egentlig at ordføreren

er stillet til økonomi og indenrigsministeren af herre

finanskrisen som den brød ud der omkring to tusind og otte

arbejde faktisk har en stor del af den debat vi

i gang med at regulere den finansielle sektor som sådan og der kan man sige at

at få balance i de nationale økonomier fordi de underskud der har været og den gæld der har været bygget op har ført til det vi så har nu

at det vi har lovet ikke kun sidste år eller forrige år eller året før igen

tager vi nu med hjem og gør også til national virkelighed nemlig at vi faktisk har tænkt os at overholde vores budgetter

hvis man kigger ud over europa og ser på de lande som har store gældsproblemer

en ikke uvæsentlig forklaring på at de befinder sig i en gældssituation er den at den finansielle krise førte til stor arbejdsløshed og til at der blev brugt penge på redninger af banker så dermed er den finansielle krise jo en medvirkende årsag til at vi i dag har gældsproblemer i rigtig mange

og derfor er det vel også interessant at spørge sig selv om den her finanspagt

spillet en positiv rolle i forhold til at forhindre den finansielle krise hvad jeg er enig med ministeren i

stille sig selv spørgsmålet hvis finanspagten havde været gældende tilbage i to tusind og syv og ni og man havde fulgt den

konsekvenserne så været for beskæftigelsen

tror at det ville have gjort at landene ville have været i en langt bedre

sige økonomisk kondition

i egentligste forstand underskud som betyder at man hver dag skal låne penge et andet sted

trælse konsekvenser det jo har haft for mennesker som har mistet deres formue og fået reduceret deres pensionsopsparing og mistet deres arbejde

at det er bankernes skyld både at systemet brød sammen og at staterne fik underskud og nu skal de betale jeg tror tværtimod at man må sige at vi er en situation hvor

hovedrolle i den finansielle krise som sådan

den må jo ligesom løse nogle af de udfordringer vi står

den jo have løst jeg

svært ved at genkende den opfattelse ministeren giver udtryk for

de lande der blev ramt særligt af den finansielle krise var lande som inden da havde etableret gæld

os bare tage irland som et eksempel et land som blev rost på grund af sin gode måde

haft en gældsfremmende politik tidligere

ville den hvis man havde fulgt den ført til større eller mindre arbejdsløshed i danmark altså hvis man havde fulgt finanspagten tilbage i

indholdsmæssigt er der

og jeg synes til enhver tid at det er en god idé at gøre det man har sagt man vil gøre men for mig at se

en bakspejlspolitiker som som bruger tid på at lave kontrafaktiske hypoteser om hvad der ville være sket hvis man havde gjort noget

hviler ikke på en analyse som handler om at det er bankernes skyld og

er meget få ting der har så simpel en årsag virknings sammenhæng jeg mener at der er et meget meget stort politisk ansvar for hvad det er for nogle strukturer man har i et land hvordan arbejdsmarkedet fungerer om skatteopkrævningen er effektiv om man har

matrikelsystemer og statistik der giver de rigtige nøgletal som man kan agere på det kan vi se forskelligt på

sted end der hvor jeg befinder mig jeg er interesseret i at finde forklaringer på hvorfor ting sker og måske også at lave fremtidig politik baseret på analyser af hvorfor noget er gået galt derfor synes jeg

forhindret den finansielle krise ved at have finanspagten det har jeg

at svare på det ganske enkle spørgsmål hvis man havde haft finanspagten og man havde

var arbejdsløsheden europa så blevet større eller mindre end den er blevet

vurdere ting bagudrettet i hvert fald må jeg melde hus forbi for det kan man gøre sig forskellige

som jeg synes man skal blive ved med at

at man har skattesystem der virker og som

vi fører den linje som vi lægger er netop ikke rettet mod at nogle gjorde noget forkert på et tidspunkt den er rettet fremad

vil gerne have en sund finansiel sektor og vi vil gerne have balance i vores budgetter fordi vi synes det en dårlig ting

balancer som jeg synes

snarere end at tage en bagudrettet diskussion om

hvis stabilitets og havde været overholdt jeg går ind for

mange forskellige dimensioner i særdeleshed dyb og finanspagten løser ikke i sig selv den økonomiske krise men den bidrager til

en del af den økonomiske krise er jo skabt af at man har mistet tilliden til at der føres en

kan gøre det sandsynligt at der bliver taget et politisk ansvar

set kan regne med at rammerne

et hus investere i sin virksomhed ansætte nye medarbejdere

stabile og ordentlige så kan finanspagten give sit bidrag til at vi får mere vækst mere beskæftigelse

i år og en meget lille vækst næste år

bare spørge ministeren om hvordan

kunne løse det problem

hvordan skulle det kunne skabe mere udvikling i europa flere arbejdspladser at man strammer den økonomiske politik

forudsige historiske konsekvenser jeg tror

langt mere vidtseende end jeg selv er

og bruger dem skaber man vækst

mig der skal betale de penge tilbage eller også skal min børn så nu vil jeg i hvert fald konsolidere hos mig selv

er tillid til den økonomiske politik der bliver ført

så har virksomhederne ikke lyst til at bruge deres opsparing til at sætte noget nyt i gang så har forbrugerne ikke lyst til at bruge deres opsparing

end at spendere offentligt for lånte penge

låne penge for at investere mere de penge findes i danmark men lad det ligge

lidt spændende ved ministeren er at når jeg snakker tilbage i

vil ministeren helst snakke fremad og når jeg snakker fremad vil ministeren helst snakke tilbage i

hvordan skulle det kunne skabe yderligere beskæftigelse i eu landene

og så er mit spørgsmål bare

kunne skabe yderligere beskæftigelse i en situation hvor økonomien i realiteten

stå det forstår jeg simpelt hen ikke

er tillid til de offentlige finanser

ikke er tillid til de offentlige finanser er der ingen virksomheder der tør at investere så er der ingen forbrugere der tør at bruge deres penge købe et nyt hus investere i en varmepumpe få sat nye vinduer i

rigtig mange der har mistet tilliden til europæiske politikere fordi der er blevet

er ikke nedenunder en konkurrenceevne og en produktivitet til at sørge for

man har sunde offentlige finanser

vi sætter i værk kan være med til at skabe den vækst

alle er enige om at vi

så man kan få digitalisering på tværs af grænser

en af de barrierer der er det kan være at liberalisere service så vi får et indre marked for service det kan være den

den udvikling som sættes i gang i forbindelse

der er rigtig rigtig mange ting at gøre men for regeringen

som var medvirkende til at sætte gang i den finansielle krise og vores nuværende økonomiske vanskeligheder

det var offentlig gældsstiftelse derfor kan man godt blive forundret over ministerens fokusering på den offentlige

tror at mange danskere som arbejder i virksomheder har den opfattelse at

en politik der reducerer efterspørgslen som skaber større arbejdsløshed i europa hvordan skulle det

tillid til at det er en god idé at investere i en varmepumpe

at blive arbejdsløs fordi den økonomiske politik reducerer efterspørgslen og dermed fører til øget arbejdsløshed det der ligesom er problemet

at staterne sætter noget i værk sætter noget i gang

leve op til økonomisk stramme krav som man aldrig tidligere

at der kommer nye arbejdspladser og mere efterspørgsel forstår jeg simpelt

det er for en økonomisk politik der skal føres derfor synes jeg bare at vi skal droppe det der med at

grundlæggende uenig i den økonomiske politik der bliver

med at sige at den finansielle krise er det samme som det vi har nu

som jeg er helt enig i i vid udstrækning var skabt i et finansielt system med meget stor

af nogle boliglån andre steder i verden og

en statsgældskrise og når staten stifter gæld i et sådant omfang at borgerne miste tilliden til at det kan håndteres

kan jeg så forstå at spørgeren har stor tillid til en stat som stifter gæld

er en rigtig god idé at holde sine budgetter jeg synes også

er et særligt politisk mål at fastholde retten til at banke bunden ud af statskassen fordi man synes at underskud er en god ting

synes er vigtigt er at føre en aktiv vækstpolitik herunder at skabe tillid til at

er også stillet til økonomi og indenrigsministeren

danske befolkning at tilslutte danmark til finanstraktaten uden en folkeafstemning selv om eu domstolen med traktaten vil kunne idømme danmark en straf

fuldmægtig eller en kontorchef og arbejder på det

om danmark kan tilslutte sig finanspagten uden at der er tale om suverænitetsafgivelse og det er jo klart at det er helt afgørende for spørgsmålet

til finanspagten kan ske uden suverænitetsafgivelse ja så ser jeg heller ikke nogen grund til

at at vi har en en folkeafstemning så må det være op til os spørgeren

at tage det ansvar og træffe beslutningen det giver sig selv at

til finanspagten vil ske med en hundrede procents anerkendelse af euroforbeholdet

på hvad justitsministeriet vurderer men vi taler jo om en traktat hvor eu domstolen vil kunne give danmark en bøde på

med den budgetlov vi forpligter os til at vedtage

at folkestyret

bøde hvis der er nogen der ikke er tilfreds med de beslutninger der bliver truffet i den her sal og lige meget

ikke kan have den debat det ville sikre at vi kunne have en god folkelig debat så folk måske også ligefrem forstod hvad det er vi er

mange af de andre traktater som danmark har tilsluttet sig når det gjaldt

høring om finanspagten og jeg håber også at

jeg er er oplyst om sædvane eller eu domstolens gøren og laden er

allerede i dag sådan at hvis et land ikke efterlever

til gengæld er fuldstændig åbenlyst er

fungere på er danmark helt undtaget fra de kommer

allerede i dag nemlig at domstolen kan idømme bøder

end bare bøderne og

sådan i danmark at vi har stemt nej til at være en del af euroen

at vi selv kan bestemme vores økonomiske politik

afskrive sig muligheden for for eksempel at vælge en investeringsvej ud af krisen

valgte en regering der ville investere sig

derfor synes jeg da at det er relevant at befolkningen bliver hørt

det kan godt være at jeg ser alt for banalt på det men for mig at

er finanspagten egentlig en ret enkel ting

igennem de sidste mange år i forbindelse med

finanspagten gør er at den forpligter os der gerne vil skrive under til at sige alt det vi har lovet går vi nu hjem og vedtager i vores eget folketing

med lov skal land bygges og skulle respekten for eu være en lille smule flosset i kanten en enkelt tirsdag har man til gengæld kunnet være sikker på at parlament et folketing

derfor er det måske knap så vidtgående ud over at det

enhedslisten går vi heller ikke ind for at bruge penge som

en budgetlov som man skal vedtage på en helt særlig måde

man får en bøde hvis man ikke vedtager den på

jo noget nyt i at eu domstolen

et strukturelt underskud fordi vi lige præcis har lavet en kickstart jeg er da i hvert fald af den overbevisning at det ville være rart ville kunne lave en kickstart af økonomien

er inden for den henstilling som danmark og det er meget meget omhyggelige med

det er så uncool

inden for henstillingen

i har lovet nu går i hjem og så laver i en lov

set gør det til national lovgivning at holde det i har lovet alle os andre i eu

frankrig og alle de andre lande der vil være med og det som eu domstolen forholder sig til er ikke hvordan vi vedtager

kan det være at der vanker en bøde men det er jo

nye udtryk ind i vores vores sprog

euroforbehold at eu domstolen med finanstraktaten tildeles kompetence til at idømme danmark bøder hvis den ikke finder vores kommende budgetlov tilfredsstillende

i fuld overensstemmelse med euroforbeholdet at underskrive

det danske euroforbehold består jo i at danmark

er eurolande ikke deltager i den fælles valuta vi har ikke euroen og

enkelte dele af det økonomiske samarbejde især sanktioner

vi har vores måde at gøre tingene på

valgt at føre en fastkurspolitik og lægge os meget tæt op ad euroen men det er vores valg det er

vi gøre det som vi dermed lover nemlig at gå hjem og fremsætte et lovforslag for folketinget

udvalgsbehandling og tre behandlinger

det er som er forskellen på at være med i euroen og ikke at være med i euroen

præcis at man ikke kan få sanktioner men hvis det så er at man underskriver en traktat

en tilfredsstillende lov så ville det være min bedste overbevisning

med det som den danske befolkning var ret sikker på ikke at kunne få nemlig bøder af eu for vores økonomiske politik vores økonomiske love

tingene er faktisk meget klart adskilte der er sanktioner som eurolandene har med hinanden man kan sanktionere hvis ikke der bliver ført en økonomisk politik der ligger inden for de grænser den nu skal ligge inden for

man ikke får hvis man overtræder traktaten

som vi arbejder efter jeg tror at det er § to hundrede og tre og halvfjerds eller noget i den stil der gør at det her er lovligt og i orden

handler om at gøre det man skal og

fordi det er noget som er kendt i forvejen det er med andre ord ikke nyt med finanspagten det er et forhold som gør sig gældende fordi man kan komme til at overtræde traktaten hvis ikke man er omhyggelig

lige præcis det med at respektere forbeholdet

man tilslutter sig den politik der er

og man åbner op for at man kan få en bøde hvis man ikke gør det så kan det godt være at

man kalder det sanktioner når det er eurolande og

bøder når det er

men essensen af det er vel at man gør op med det princip

der stemte nej eller prøvede at argumentere for et nej og de danskere der der siden

at vi kan bestemme vores økonomiske politik selv når man binder sig til at føre euroens politik burde der så ikke være en folkeafstemning

euroland så kan vi holde

og jeg er ked af at jeg helt åbenlyst udtrykker mig utrolig klodset fordi det vi i yderste fald kunne få en bøde for var for ikke at lave en lov ikke for om om vi fulgte loven eller førte en eller en anden eller en tredje økonomisk politik men ene og alene det konstaterbare faktum har folketinget vedtaget en lov der skal sikre at der er balance i budgetterne

en halv procent strukturelt underskud hvilket

spørgsmål om at blive mere euroland

det her handler alene om i yderste fald at kunne få en bøde for ikke at have vedtaget en lov men ikke for om vi overholder loven

så skal den være af permanent og bindende karakter ideelt set skulle vi

den ind i grundloven det ved vi alle sammen er en meget langsommelig proces og derfor har vi så fået lov til at gøre det på en anden måde men den skal være permanent og bindende i forhold til at binde sig til euroens økonomiske politik

jeg synes at den lov folketinget vedtager er almindelig og bindende men jo ikke længere end til et andet folketingsflertal

må man gå ad grundlovsvejen

i øvrigt var foreslået af socialdemokraterne

i en fair løsning altså lang tid før der var tænkt

ikke at vi skal føre eurolandenes politik

at vi skal gøre det som vi har lovet

år efter år efter år

skulle vi ikke tage politikken hjem til danmark og gøre det til national lovgivning

i stedet for at det er som det måske nogle gange er en lille smule mere

eus finanspagt vil foreslå en budgetlov der skal regulere overførselsindkomster herunder pensioner hvad er da ministerens tanker om mekanismer til at regulere for eksempel pensioner i en budgetlov

man skal være meget opmærksom på at ønsket om

seriøse forhandlinger om det med mit parti før regeringsskiftet

det vil naturligvis grundlæggende være sådan at budgetloven

og at også gælder i finanspagten nemlig at de strukturelle

et par uger siden hvori corydon som i folketinget hedder finansministeren

fjernelsen af den automatiske dyrtidsregulering

omhandle offentligt forbrug

også omhandle overførselsindkomster

eksemplificeres også at hvis førtidspensionen viser sig

dramatisk lovgivning som skal følge af sådan er

se ud for det drejer sig jo om folks eksistensgrundlag altså er det antallet

skal være mindre med henvisning til budgetloven skal satserne for pensioner sættes ned med henvisning til budgetloven

det skal være alvor det her det skal have konsekvens

sanktioner derfor synes jeg da befolkningen har brug for at få at vide hvilke sanktioner vi drøfter

i forlængelse af en finanspagt og en efterfølgende budgetlov

det det er noget

det vil vi fordi vi anser det for at være elementært ansvarligt

færreste seriøst

med et udgiftsniveau

ikke tænkt os at gøre derfor vil vi operere med

udgiftslofter og med en lov som indeholder mekanismer der sikrer at den til enhver tid siddende regering

udgifterne til førtidspension vokser

er det nedsættelse af satserne

at man skal gøre noget så må vi jo have lidt at vide om hvad man havde tænkt sig sig man kan sige at vi kender mekanismerne i forhold til kommunerne

man stukket nogle budgetrammer ud og så har man sagt til kommunerne værsgo i har

at rette jer efter dem og hvis ikke i gør det får i en bøde

at føle på så finder kommunerne ud af det men hvordan skal staten finde ud af at regulere udgifterne til førtidspension eller andre overførselsindkomster det synes jeg

som ligger der fra før finanspagten

i dag behandles som en integreret del af finanspagten

der gælder kommuner og regioner har man

hvordan man præcis indretter de mekanismer der skal rette

men det grundlæggende er der ingen tvivl om det står jeg ved her i

indtægter vi har det bliver den til enhver tid siddende regerings ansvar at sørge for

behandler en finanspagt som forventes vedtaget i folketinget inden for kort tid

så ved vi at samtidig med at den finanspagt

har vi bundet os til at lave en budgetlov

jo ikke nytte noget at regeringen siger at den budgetlov

bare vente i spænding befolkningen er da nødt til at have at vide hvad de mulige konsekvenser af at

implementeres på i danmark

jeg vil hen og jeg mener ikke at regeringen kan sige at vi skal vente og se

det er lige nu vi diskuterer hvad der sker med dansk økonomi hvis vi vedtager de ting

lagt op til i eu og som regeringen har sagt er opfølgningen på det der bliver vedtaget i eu

af den årsag det er i givet fald et bredt politisk flertal der tilslutter sig at

for at glæde mennesker i bruxelles eller for at

på en måde hvor de står mål

blevet en del af en godkendelse af en finanspagt som skal godkendes af eu domstolen

skal tage stilling til om budgetloven er i overensstemmelse med finanspagten derfor må man også gå ud fra at senere ændringer af budgetloven skal kunne godkendes af eu domstolen ellers er det hele jo

andet sted er bundet op på en finanspagt hvor tolkningen af finanspagten ligger i eu

folk skal tage stilling til om det er en god idé med finanspagten

meget afgørende om folk ved om budgetloven vil indeholde et forslag om regulering

til at finde nye indtægter hvis det viser sig at budgetloven ikke

har diskuteret i dag eller ved at sige

at de der har allermest bliver sat lidt op i skat det er den

under på første del uden at vide i hvert fald noget om hvad den anden del indeholder

europæiske samarbejde

er at budgetloven vil blive vedtaget hvis den bliver vedtaget af partier

og at de budgetter man lægger

at der skal være sammenhæng mellem udgifter og indtægter men der er pokker til forskel på om udgifterne reguleres ved at sænke førtidspensionen

indtægterne reguleres modsat

derfor må befolkningen jo vide lidt er der ligger i støbeskeen inden man siger ja til finanspagten

man kan jo ikke bede folketinget og befolkningen om at sige ja til første del af en raket der har to trin

kunnet finde bare lidt indhold

er i interviewet i børsen der nævner førtidspension som noget der skal reguleres hvis ikke staten kan fastholde sit udgiftsloft derfor vil jeg sige at

det skal indrettes bliver det lavet med et forlig mellem de partier som måtte støtte det eller bliver det lavet som en lovgivning som et flertal i folketinget

arbejde vi laver med hinanden her i tinget men det vil da være mit ønske at lave et

aaen er grundlæggende uenig i at der skal være sammenhæng mellem indtægter

tidligere på året og

overholde udgiftsloftet eller om vi skaffer indtægter ved at pålægge

indtil videre har jeg kun set muligheden for at det er førtidspensionen der skal reguleres

jo sådan at hvis man siger at det er et forlig som binder alle parter der stemmer for

været kutyme i folketinget at et forlig ikke

kan opsiges før op til et valg det

det er gældende i en hel valgperiode det vil sikkert også være eu domstolens krav for at godkende en budgetlov det vil jeg da gerne vide om

korrekt forstået for det betyder at hvis vi kommer

skal betale og ikke bankdirektørerne hvis det er sådan at budgetloven er indrettet på den måde og ikke kan laves om

jeg nævner det eksempel i det interview

det gør jeg åbent og at

den type udgiftsskred vil vi efter det her sæt af spilleregler

at det er et sæt

og at budgetterne skal stemme med de indtægter vi

sunde gode spilleregler som jeg er sikker på at aaen et eller andet sted grundlæggende

kan indgå i en kommende skattereform også selv om disse øgede boligskatter først træder i kraft efter et kommende

nogle af mine kolleger her på ministerbænkene

på den længere bane

hvad han vil svare på i i den debat vi har her meningen med en debat i folketingssalen er jo at vi folketingsmedlemmer

kan spørge ministrene og så har vi også

så kan der godt være noget om det

med fare for at der er nyvalgte folketingsmedlemmer der tænker at folketinget er en børnehave hvis man spørger om det samme to gange så ligger der

til grund når jeg rejser den her debat igen at jeg ikke synes at regeringen ligesom har bevæget sig ud af busken og svaret på spørgsmålet

foregribe her i sin første kommentar ved at sige at han han ikke vil svare på det spørgsmål jeg stiller altså

vide hvad regeringens politik er i forhold til øgede boligskatter det der er spørgsmålet i al sin enkelhed

når regeringen lover at frede boligskatten i den her valgperiode og i alle de svar vi har fået om det her emne forholder sig til spørgsmålet med svaret i denne valgperiode betyder det så at når vi skal til at

i orden at man i den skattereform opererer med højere boligskatter

er det en mulighed at man opererer med højere boligskatter i den skattereform der skal laves

er jo interessant for os som håber at komme i forhandlinger med regeringen

de muligheder som regeringen opererer med

hvis det er noget der indfases fra næste valgperiode det er et løfte man har givet om at den konkrete boligskat ikke hæves

jeg håber at finansministeren forstår både baggrunden for mit spørgsmål

en børnehave det gør jeg i hvert fald

at man må sige at

at vi tidligere har debatteret med hinanden

åbent og ligeud

boligskatterne og samtidig siger til folketingets

indlede forhandlinger om en skattereform så skal vi jo forberede os til de forhandlinger så er det jo rart for os at vide hvad

stærke kræfter både

vismænd og ting og sager der siger at det vil være en rigtig god idé at hæve boligskatterne

mange boligejere nervøse så er det da relevant at bede finansministeren besvare spørgsmålet kan der laves en

inden for kort tid som opererer med højere boligskatter bare de boligskatter først træder i kraft efter den her

man på baggrund af et forløb hvor man selv har medvirket til et klart valgløfte

man

om stille højere krav til en ny regering end man stillede

lad os da ikke skændes om fortiden for det kan vi jo slå op i historiebøgerne

skændes om hvad der er sket i historien det kan vi jo bare se og så kan folk

i den venskabelige tone vi kan holde hernede i salen at vi også får svar på de spørgsmål vi stiller altså om det i finansministerens verden er en mulighed at man i en skattereform der skal laves om kort tid inkluderer højere boligskatter

det er i orden i forhold til regeringens løfte

kommer højere boligskatter i den her valgperiode blot de højere boligskatter der kommer som følge af en skattereform først træder i kraft

næsten et janejspørgsmål man kan svare ja det er en mulighed

og så kan vi partier der håber at komme i forhandlinger med regeringen om

så forberede os ud fra de konditioner

et mulighedsrum og jeg siger ikke yderligere her i dag dermed

går længere i retning af at skabe tryghed og ro

overgangsperiode ikke kan finansiere lavere personskatter med engangsindtægter indtil en eventuelt højere boligskat træder i kraft efter denne valgperiode

finansiere en skattelettelse med midlertidige indtægter indtil man måtte erhverve sig boligskatteindtægter efter udløbet af den her

spørgeren gør gældende jeg ved ikke

jeg vil ikke umiddelbart anse det for at være i specielt god tråd med

lettelser af visse skatter

kunne gennemskue den fuldt ud er

at være glad og og næsten i opløftet stemning

det er jo nok det tætteste jeg er kommet på et klart svar fra finansministeren i dag

er klart at når vi ikke har kunnet få noget klart svar på det spørgsmål jeg rejste før

om regeringen arbejder på at hæve boligskatterne fra to tusind og seksten og dermed

løftet om ikke at hæve boligskatterne i den her valgperiode fordi man først praktisk gør det i næste valgperiode men men kan vedtage det nu

at man så i den her valgperiode vil gennemføre lavere skatter på arbejde finansieret af højere boligskatter men de træder

først i kraft senere og så mener man at have opfyldt sit valgløfte så kan det jo give en manko altså et beløb der skal finansieres i den mellemliggende tid indtil boligskatterne bliver højere og

var selvfølgelig det vi frygtede nemlig at det kunne man så måske prøve

og det er jo det finansministeren så så langt

vi måske kan tolke ham og nu kan finansministeren jo korrekse mig

i tråd med forsigtighedsprincippet

det udelukker jo så i hvert fald den øvelse

finansiere det man i givet fald sænker skatten

til om om det er en rigtig tolkning altså at en skattereform

skal betyde at hvis man sænker skatten ét sted skal det finansieres af en højere skat et andet sted alternativt

en offentlig besparelse men det skal altså hænge sammen krone for krone

og hvis det er rigtig forstået synes jeg bestemt det er en nyttig konstatering her i dag

igen tror jeg at det er nyttigt

medvirkede til en skattereform der var underfinansieret i

man skulle finansiere krone for krone de

man i virkeligheden ikke finansierer tingene bare det så på længere sigt er finansieret og hvis det er rigtigt forstået

udgave jeg forudsætter i mit spørgsmål

man godt kan sænke skatterne på arbejde

i to tusind og femten finansieret af højere boligskatter

accepterer man jo at have en periode hvor man bare kører med

i mulige andre debatter der går på at når man afholder en udgift

om at sikre sig en indtægt og jeg synes

til en skattereform hvori man sænkede visse skatter på arbejde

alligevel ville være en fascinerende nyhed

måneder siden hvor man i den grad gav indtryk af fra de nuværende regeringspartiers side at man gjorde op med noget der var i fortiden

man ville indføre en ny stil man har påstået at vi lavede ufinansierede skattelettelser

hvor mange gange vi har hørt det og nu skal

hvad regeringen fremadrettet vil foretage sig

måde man gjorde det på før jeg troede da at finansministeren stod på det synspunkt at nu gjorde man op med nogle ting i fortiden og nu var der en ny linje og nu var der et forsigtighedsprincip som blev lanceret på et pressemøde som noget stort og noget

vi så spørger ind til det på forskellig vis

ufinansierede skattelettelser så hvis man bare vægter sig

skal det vel ikke forstås derfor må jeg spørge er det en del af

at man sagtens kan lave en markant underfinansiering af noget i starten

højere boligskatter på sigt er det også i

underfinansierede skattelettelser

i fremtiden skal være berettiget til at modtage børnecheck

tak for spørgsmålet danmark står over for store økonomiske udfordringer som gør at vi er nødt til at vende hver en krone vi bruger jeg synes at sfs formand har rejst en vigtig diskussion og jeg forstår også udmærket interessen for

debatten og er glad for at alle er på vej til at erkende at vi er nødt til at kigge med åbne øjne på

spørgsmålet her afslører jo hvor svært det er at diskutere elementer isoleret og ikke i sin helhed i forbindelse med de vigtige reformer der skal få danmark ud af krisen og tilbage på sporet det er centralt for mig at alle bidrager til løsningen

at udenrigsministeren altså skatteministerens formand jo ikke diskuterer det her i en sammenhæng med andre ting som

forstå inde i mit hoved at vi brandbeskatter almindelige hårdtarbejdende lønmodtagere for at sende pengene videre til velhavende børnefamilier det er fuldstændig socialt skævt vi kigger på fordelingen

på det her spørgsmål udenrigsministeren siger

velhavende skal man ikke have børnecheck og så er mit spørgsmål bare hvor går grænsen

det en vigtig principiel diskussion

nødvendigt at alle får børnecheck i en situation hvor danmark er i en presset økonomisk situation og hvis man skal gå ind og konkretisere et sådant forslag

øvrige reformer og i øvrigt afvente på den måde konkrete forslag men jeg synes

den principielle diskussion er vigtig og central og ser også frem til at

men det må da også være sådan at når man

en børnecheck

at arbejde mere det er jo ikke noget jeg står og finder på det er noget de fremmeste økonomer siger professor nina smith

hun kommer med hun sagde netop den tredje februar til børsen at hvis man

ellers er det simpelt hen ikke hensigtsmæssigt det vil ikke komme til at give nogen penge det vil bare hæmme

jeg mener at den principielle diskussion om en graduering er vigtig særlig i en situation hvor danmark er i økonomisk krise

til den økonomiske debat uden hellige køer

diskutere åbent

tror jeg at man bør afvente et samlet samlet reformudspil og se tingene i sin helhed også for at kunne besvare de spørgsmål som

mit spørgsmål men jeg tror egentlig at der er ret mange danske børnefamilier der bare gerne vil have at vide om

skal kalkulere med at der er nedsættelser

frygt som man som man er med til

udenrigsministeren sfs formand ikke mener at

kan få en børnecheck

ikke om man skal kalkulere med det så ved man heller ikke om man skal kalkulere med at man måske skulle tage det ekstra arbejde som jeg tror vi alle sammen er interesseret i

fordi det hæmmer folk i at tage ekstra arbejde så

at der sker forringelser i børnechecken i fremtiden

særlig de børnefamilier der har mere end to børn er glade netop fordi man har en regering der faktisk sætter børnefamiliernes vilkår højt og som dermed også har fjernet de væsentlige forringelser som den tidligere regering indførte

indkomstgraduering af børne og ungeydelsen synes jeg det er er principielt vigtig også i forhold til om man mener det er et værktøj der kan anvendes for at sikre at alle bidrager og

arbejdsudbudseffekter og lignende kommer til

en fjernelse af børnechecken for de højtlønnede de facto er en forhøjelse af marginalskatten for denne gruppe

det er korrekt at en fjernelse af børne og ungeydelsen for dem med de højeste

jeg er desuden enig med den radikale skatteordfører i at et sådant tiltag ikke kan stå alene

skal ses som en del af regeringens samlede økonomiske

der tilmed er formand for socialistisk folkeparti der siger at

for de velhavende man vil så ikke definere kan jeg forstå i dag hvad det egentlig

være velhavende i danmark man har så på den anden side en

at det her de facto betyder

at man sætter skatten op for folk det er de to ydersynspunkter der nu er i regeringen

og så opdager man efterfølgende at man er meget uenig det må man jo selv ligge og rode med i regeringen det kan jo ikke være min opgave

men det

betyder så rent faktisk at man vil mindske arbejdsudbuddet de tre ting harmonerer ganske enkelt ikke

regeringen er naturligvis enig i fastlæggelsen af den økonomiske politik regeringen har gjort det helt klart fra starten at alle skal bidrage til at få danmark ud af krisen naturligvis også de

i den forbindelse er diskussionen om en eventuel indkomstgraduering af børne og ungeydelsen naturligvis vigtig det som udenrigsministeren har gjort er at rejse en principiel diskussion så er det klart at

betyde en højere marginalskat for nogle børnefamilier og det er også derfor at det ikke giver mening at diskutere konkrete modeller

spørgeren har jo helt ret i at regeringen har forpligtet sig på ambitiøse målsætninger i forhold til at øge arbejdsudbuddet og også sikre sig at det bedre kan betale sig at arbejde de målsætninger står vi naturligvis ved på lige fod med at alle skal bidrage og

vil ministeren så set godt den enogtredivete december sidste år det er jo ikke lang tid siden det er

boligsikringen eller børnechecken

er der sket siden da ja man har i hvert fald ændret holdning

hele det principielle i om det altid skal kunne betale sig at arbejde

nu siger ministeren at det altid skal kunne betale sig at arbejde men

ikke betale sig at arbejde mere så skal det også kunne betale sig at arbejde mere

jo så netop ikke kunne betale sig at arbejde mere

dem som man betegner som de såkaldt velhavende

en præmis om at se den diskussion udenrigsministeren har rejst isoleret den præmis

og mulighederne for at øge arbejdsudbuddet det er nødvendigt at fastholde en helhedsbetragtning omkring de samlede virkninger af regeringens økonomiske politik men lad mig bare understrege at det har været en fast forudsætning for regeringens økonomiske politik at alle skal bidrage til at få danmark ud af krisen også de mest velstillede og det betyder at i diskussionerne

have et åbent sind i forhold til at diskutere hvad der skal til for at alle bidrager

vi kommer tilbage på sporet der vil jeg sådan set anbefale alle at have en fordomsfri tilgang til diskussionen også i forhold til indkomstgraduering

det kan man i hvert fald aldrig nogen sinde beskylde venstre for ikke

krævede at for mange skulle bidrage

vil bekomme regeringen bedst

regeringen siger at det altid skal kunne betale sig at arbejde betyder det så også at det altid skal kunne betale sig at arbejde mere

enkeltgrupper som den tidligere regerings økonomiske politik ellers havde for vane at ramme alle skal

bidrag til debatten i forhold

til hvordan de mest velstillede

konkrete forslag det er korrekt at regeringen faktisk siger at det skal kunne betale sig at arbejde

det altid kan betale sig men vi skal gøre en vigtig indsats for at vores økonomiske politik understøtter at det bedre skal kunne betale sig at arbejde også bedre end da den tidligere regering havde ansvaret og ja

understøtte at det bedre skal kunne betale sig at gøre en ekstra indsats også ved at

er klar det er jer der mangler

set i folketinget at det er folketingsmedlemmerne der stiller spørgsmål til ministrene og derfor hedder det også ministre i spørgetid

men det er også den øvrige tidligere regering de konservative plus de støttepartier

ren og skær historieforvanskning hvis

så kan man se hvordan der blev råbt og skreget fra den daværende opposition næh det har jo

vi har nu har jo skabt et samfund

det for rigtig mange tusinde mennesker nu

ikke længere betale sig at arbejde og så kan vi se ud fra det

børnechecken at det så heller ikke for dem der

regeringen er ved at skabe

yderligere men jeg var glad for for replikken i den forstand at at jeg jo så

venstres konkrete forslag til hvordan de mest velstillede skal

vil jeg gerne understrege at det er rigtigt at der er en meningsforskel mellem venstre og regeringen i forhold til om metoden til at sikre at det kan betale sig at arbejde skal være at

folk fattigere og fastholde folk i

om det skal være at anerkende hårdtarbejdende lønmodtagere ved at fokusere benhårdt på at sænke skatten på løn jeg håber stadig at vi kan enes bredt i folketinget om en skattereform der tager vigtige skridt i retning af at det bedre kan

samtidig med at vi fastholder en rimelig social balance ved at insistere på at alle skal bidrage også de mest velstillede så jeg glæder mig til

kunne samarbejde fordi vi måske efterhånden er det kommet frem

det næste spørgsmål nummer tretten er til

social og integrationsministeren stillet af herre martin henriksen

betale prisen for en øget tilstrømning af svært integrerbare udlændinge på grund af regeringens udlændingepolitiske lempelser

herre martin henriksens præmis for at stille det spørgsmål

herre martin henriksen ved

gentage at

meget tyder på at

ellers har været og som har gjort at man har sørge for at kunne håndtere integrationen det billede vil jeg gerne slå en pind igennem i bund og grund

det vi gør at vi genskaber den retstilstand på familiesammenføringsområdet som var gældende indtil juli to tusind og elleve juli to tusind og elleve og som der var en bred opbakning

derfor stadig væk være styr på indvandringen og dermed sådan set også gode forudsætninger for at styrke integrationsindsatsen når det er sagt vil jeg gerne sige er meget at følge op på der er rigtig meget af integrationsindsatsen som ikke fungerer og som jeg har stor fokus på at forbedre men jeg vil gerne starte med at sige at

der er lagt op til med spørgsmålet som at nu kommer folk myldrende og nu har vi ikke længere nogen regler

tilbage end det tidspunkt som socialministeren skitserede det er jo også sådan at både socialministeren og justitsministeren så

det forholder sig sådan at den tidligere regering aftalte med dansk folkeparti at man skulle have en udredning af indvandringens økonomiske konsekvenser der fremgår det

at beregninger peger på at den førte udlændingepolitik

isoleret set har styrket de offentlige finanser svarende til en varig årlig merindtægt på

gennemføre nogle lempelser og når man

betyde at der er flere der kan komme ind og det vil også betyde at

der er en stor risiko for at mange af dem der kommer ind netop fordi de ikke skal leve op til lige så mange krav som før heller ikke vil være lige så godt stillet i forhold til at bidrage til det danske samfund dermed

risikere og det påstår jeg

udgifterne til offentlig forsørgelse og så videre vil stige

jeg det er rimeligt at ministeren giver et bud på hvad det så er de midler skal gå

borgere er at sørge for at de bliver aktive medborgere at de ikke bliver passive

kommer hertil skal være hjerteligt velkomne når de ønsker at bidrage vi har rigtig mange mennesker som kommer hertil som vores arbejdspladser har brug for

er vækst i danmark som bidrager med nogle ting som vi ikke selv ville kunne have tilført derfor kan man sige at indvandringen i sig selv

som sådan ikke er et onde indvandringen er mange forskellige ting folk kommer med meget forskellig baggrund med meget forskellig uddannelsesmæssig baggrund med meget forskellig indstilling til samfundet og derfor kan man ikke male med en stor pensel og bare sige at indvandringen er sådan og sådan vi har udfordringer med nogle af de indvandrere som ikke er tilpasset det danske samfund vi har også solstrålehistorier med indvandrere som som bidrager og som arbejder og som er en aktiv del af vores samfund derfor har jeg ikke det samme

på den måde ikke indvandringen som noget der er farligt men som noget der er en naturlig del af at leve i et åbent

altid fundet indvandring sted i et vist omfang men det er jo noget som man politisk kan regulere jeg vil også godt fremhæve et andet tal som også kommer fra

økonomiske konsekvenser altså den udredning som

analyse peger på blandt andet på at gruppen af indvandrere og efterkommere fra mindre udviklede lande under et medførte større offentlige udgifter end indtægter i to tusind og ti svarende til en offentlig nettoudgift på femten

milliard kroner og igen

det var den udlændingepolitik som blev ført

der hvor man lægger op til at gennemføre nogle lempelser derved taler det jo for at de udgifter der er til indvandring vil blive større fordi man igen går ind og lemper de steder hvor vi erfaringsmæssigt ved at der er store integrationsproblemer både i forhold til

når det så kommer til at bone ud på den måde at der skal være offentlig forsørgelse til

er på arbejdsmarkedet så går pengene jo fra noget andet

at ministeren kommer lidt ind på hvilke grupper i samfundet det så er man ønsker at tage pengene fra

som vi ruller tilbage ruller vi altså tilbage til det niveau der var i danmark i sommeren to tusind og elleve

regler for hvordan man kan komme til danmark og hvordan man kan slå sig ned her

for mange men der vil selvfølgelig være nogle der vil synes at

nye toner og det vil kun glæde mig hvis det også vil føre til at flere bliver aktive medborgere

er regeringens mål når folk kommer hertil skal de hurtigt integreres de skal hurtigt lære dansk de skal hurtigt komme ud på arbejdsmarkedet og derfor har vi

angst for at man bare kommer på offentlig forsørgelse som jeg kan høre at herre martin henriksen har for man kan ikke komme til danmark medmindre man har et forsørgelsesgrundlag

lagt op til og det er så blevet vedtaget her i folketingssalen

det blevet vedtaget at udlændinge med asylstatus

forhøjet deres sociale ydelser når de kommer til danmark

kan være store vanskeligheder med at få dem ud på arbejdsmarkedet der var der jo en lavere starthjælp en lavere social ydelse da dansk folkeparti havde indflydelse på de her ting og regeringen har jo lagt op til og fået gennemført at det skal forhøjes så ud over at man bruger penge på at forhøje de sociale ydelser til nogle udlændinge der er kommet til danmark

jo også mere økonomisk attraktivt at søge til danmark som for eksempel asylansøger

til andre steder er nogle attraktive sociale ydelser igen vil jeg bare bede ministeren om at

i hvert fald komme med et bud på hvor man ønsker at

hente de penge som man alt andet lige bliver nødt til at bruge på den indvandringspolitik man ønsker

vi tager imod flygtninge det gør vi i danmark og det synes jeg vi skal blive ved med at gøre og det synes jeg vi skal sætte en ære i at gøre det vi skal gøre når vi modtager flygtninge er

stor og meget koordineret indsats

og chikane rettet mod danskere i vollsmose fra indvandrergrupper som

fremme om hvad der er foregået i vollsmose er ret horrible

eller hvilken religion eller kultur eller hudfarve man har hvis der på den måde er

er det noget som jeg anser som et ekstremt stort demokratisk problem og det er fuldstændig uacceptabelt hvis unge med indvandrerbaggrund har rottet sig sammen og

valgt nogle bestemte efternavne eller danskklingende navne ud som de så går efter den slags skal vi ikke tolerere vi skulle heller ikke tolerere det hvis det var den anden vej rundt og derfor er det ekstremt vigtigt at vi gør noget ved det indsatsen for at modvirke kriminalitet er jo først og fremmest justitsministerens ansvarsområde men som social og integrationsminister har jeg ansvaret for det der drejer sig om det forebyggende arbejde

blandt andet en integrationsreform og en socialreform integrationsreformen har blandt andet som målsætning at få flere i arbejde og det tror jeg faktisk vil være en rigtig god

hørt fra nogle af de her unge spirer som har gået rundt og har udtalt sig til aviserne om at de har chikaneret folk er at de keder sig og hvis de keder sig må vi jo sørge for at de holder op med det det gør vi ved at få dem i gang med uddannelse ved at få dem i gang med arbejde det tror jeg vil være en rigtig god idé regeringen er meget opsat på at støtte den lokale indsats og derfor samarbejder vi også med kommuner og politikredse

at kortlægge de lokale udfordringer der måtte være nogle steder det

selvfølgelig også i sagen om vollsmose som led i samarbejdet om at kortlægge den lokale indsats er social og integrationsministeriet lige nu i gang med et samarbejde med odense kommune hvor vi blandt andet arbejder sammen om at lave en målrettet opkvalificering af medarbejderne på den måde vil man gennem kurser og rådgivning

styrke medarbejderne i at tackle deres arbejde med

møde de unge som har en risikoadfærd

nævnte været flere eksempler som har været beskrevet

i bt på at danskere har været udsat for en indbrudsbølge

chikane og hetz rettet mod danskere på forskellig måde og sågar også en kristen præst som er blevet hetzet ud af

også været en artikel fremme der går på at der er blevet brugt otte og halvtreds million kroner på forskellige sociale initiativer og integrationsinitiativer

at vide om ministeren kunne være indstillet på at gennemgå de fremtidige sociale indsatser og integrationsindsatser som

men også andre steder for eventuelt at

vi kan omdirigere nogle af de midler til en forstærket politiindsats i området for det tror jeg også har en meget mere markant effekt

flerkulturelle tilbud bedre image kampagner

og ser på om ikke nogle af midlerne kan kanaliseres over til en forstærket politiindsats var det noget

satspuljen og den skal man jo ikke komme i karambolage med når man deler penge ud

man vil ikke kunne give penge til almindelig drift af politiarbejde

herre martin henriksen til nogle af de projekter der har været og nævner en artikel som oplister at der er blevet brugt otte og halvtreds million

har chokeret mig efter at jeg er blevet social og integrationsminister

indsigt i hvor lidt styr der i virkeligheden har været på mange af de projekter der har været sat i værk derfor har jeg lagt op til at vi reformerer hele det her område vi skal ikke længere bare give penge til projekter vi skal give penge til

ikke nok at man laver en evaluering hvor man beskriver den proces der har været man skal blive meget bedre til at målrette sådan at vi giver penge til noget der rent faktisk flytter folk

jo gennemgå mange forskellige indsatser fra social og integrationsministeriets side det kunne være satspuljen men det kunne også være andre initiativer som er startet ude i kommunerne

er nogle af de midler der kan kanaliseres over i en forstærket politiindsats altså hvis

så vil det være rigtig positivt

at de skal være hjemme efter mørkets frembrud samt sikre at de for eksempel påføres en chip

overholder ungepålægget der er nogle der begår kriminalitet dem skal vi selvfølgelig komme efter og

og der kan kommunen jo faktisk

give dem et ungepålæg og sige når mørket

er det bliver det registreret og så kommer der en kommunal medarbejder

selvfølgelig gerne svare på nogle af tingene

er indkaldt til samråd med både justitsministeren og

selv med udgangspunkt i de artikler fra bt så der vil vi i hvert fald få lejlighed til at drøfte nogle af de her problemstillinger mere indgående når det drejer sig om hvorvidt vi skal frigøre ressourcer til politiindsatsen

det er et spørgsmål som man må rejse over for justitsministeren

stilling til så blev jeg spurgt

mulighed for at man kan bruge de værktøjer der er

skal være op til kommunerne at træffe afgørelserne om hvornår de mener det giver mening at anvende de forskellige redskaber der er i lovgivningen

når spørgsmålet så drejer sig om om man skal sætte en chip på børn der laver ballade så vil

jeg tror er langt mere vigtigt at børn får at vide at der er klare grænser at der er regler for hvordan

kører dem hjem hvis de støder på gaden og naturligvis tager samtaler med deres forældre og gør dem meget klart at det er fuldstændig uacceptabelt at små børn løber rundt

svare på spørgsmål og det har ikke været

kan være at social og integrationsministeren kan prikke sine kollega på skulderen og sende ham ned

i folketingssalen og svare på spørgsmål om den situation der har været

mange af de rigtige ting nemlig der skal være konsekvenser

ikke nok at sige at der skal være konsekvenser der bliver rent

at du skal være hjemme på et bestemt tidspunkt om aftenen sådan at du ikke er i nærheden af den omgangskreds som kan trække dig

give mulighed for at kommunen kan kontrollere om det unge menneske så rent

er sådan at det skal ministeren gøre så hvis justitsministeren har

er mange ministre der for tiden er meget optaget af formandskabsopgaver det bruger vi meget tid på i regeringen og det er jo en indsats som vi også bliver nødt til at mase ind i kalenderen ved siden af at vi passer folketingsarbejdet men folketingets spørgetid ligger fast i de her timer om onsdagen og derfor kan der være onsdage hvor visse ministre ikke har mulighed for at stille op så kommer man onsdagen efter eller den første onsdag man overhovedet kan jeg bliver spurgt

mere forebyggende arbejde og det vil jeg faktisk gerne

et tværministerielt ad hoc udvalg som jeg havde fornøjelsen af at fortælle om i går i integrationsudvalget noget af

man skal se på hvordan man kan sørge for at forebygge kriminalitet blandt unge med indvandrerbaggrund det er en problemstilling som

blandt unge med indvandrerbaggrund som begår kriminalitet det er en udvikling der har stået på i mange år uden at man har fået knækket nødden og

sat os for at det vil vi gøre anderledes i den her regering

negligerer de udsatte børns situation ved at lave konkurrencer med præmier til den medarbejder der kan spare flest af kommunens penge på at undgå en anbringelse

jeg er glad for at høre at ministeren også er glad for at det blev bremset men det

jeg godt kunne tænke mig at høre er nu er vi bekendt med at

noget kan foregå i kommuner vi ved endnu ikke om det også er foregået i andre kommuner det er det nok højst sandsynligt ikke men hvis det sker igen

noget som ministeren vil gøre for at gribe ind hvis der er andre kommuner der på en eller anden måde skulle behandle deres borgere på den her måde

også klar man skal tage udgangspunkt i det enkelte barn i de sager der er hvor man skal vurdere barnets behov og man skal vælge den indsats der bedst løser barnets problemer derfor

ikke behov for at ændre nogen lovgivning eller lave en lov om at man ikke må lave konkurrencer fordi kommunerne

jeg helt af den overbevisning at så ville det

og fordi det er så anstødeligt

og så ville det selvfølgelig blive standset så skulle det ske igen

skulle det ske igen

hvis kommunerne ikke følger lovgivningen de afgørelser i de konkrete sager kan jo altid indklages i klagesystemet på det sociale område og lovligheden af en kommunes praksis

indklages til det kommunale tilsyn så jeg synes hverken det giver anledning til ændringer i forhold til tilsyn eller lovgivning

haft rigtig mange sager hvor sagsbehandlere har ignoreret henvendelser fra bekymrede lærere og pædagoger

endda fra forældrene selv og konsekvenserne

at der i mange år har foregået mishandling af børn vi har

kolding kommune og rebild kommune og det har endda også medført dødsfald hos børn som følge af mishandling hvor mange mishandlede børn og hvor mange dødsfald hos børn skal der på bordet før

ministeren mener at situationen er alvorlig nok til at vi fra folketinget skal gribe ind og lave et anderledes regelsæt

hvor mange døde børn der skal på bordet før jeg synes at reglerne skal laves om synes jeg er langt under bæltestedet jeg er udmærket klar over at der var en dreng der døde i sommer før jeg blev minister det var en meget tragisk sag hvor der er handlet forkert en sag som

er ganske forfærdelig som vel alle andre synes

regeringen lavet rigtig mange initiativer siden jeg blev minister jeg startede med at skrive et brev rundt til alle landets kommuner og bede dem om at gennemse deres beredskab og få det opdateret

i fællesskab sat penge af til blandt andet ny lovgivning der skal sikre adgang til lukkede familier jeg er på vej nu med et lovforslag om at ændre refusionen

at når man skal fjerne en større søskendeflok får man flere penge tilbage så der ikke sidder nogen kommuner der ikke har råd til at fjerne en større søskendeflok vi har igangsat en kulegravning af alle de sager der har været hvor man skal se på hvordan myndigheder har spillet sammen

vi har med andre ord taget det ansvar på os som den tidligere regering ikke formåede at tage på

er meget at rydde op i derude men vi har taget ansvaret på os

vores politik at der skal døde børn på bordet

set det jeg efterlyser om regeringen og ministeren har en grænse for hvornår

når man som kommune vælger at lave udsatte børns situation om til en festlig gaveleg med præmier til vinderen så synes jeg

at det siger rigtig meget om sagsbehandlernes og kommunernes mentalitet

det er derfor at jeg godt kunne tænke mig at høre ministeren

laver konkurrencer det har jeg svaret på

ikke anledning til at vi laver ny lovgivning eller nye regler

det er i øvrigt punkt en i den aftale jeg har lavet med kommunernes landsforening om at indgå et partnerskab

og sagde at nu bliver vi nødt til at finde løsninger

finde løsninger for de mange rapporter der lå på mit bord dokumenterede at under den tidligere regering havde man ikke formået at få løftet uddannelse til plejefamilier samtaler med børn der skulle hjembringes

været at den tidligere regering brokkede sig kl sagde at

havde nogen penge og så kom man aldrig videre det der var min mission var at få løftet opgaverne og få taget et fælles ansvar for at der rent faktisk skete noget derfor indgik jeg et partnerskab med kl og jeg vil sige at kl er meget optaget

at det ikke har været gjort godt nok at der er kommuner der har underpræsteret og derfor har jan trøjborg der er formand for kl skrevet i en rimelig harsk tone til kommunerne med henblik på at få dem til at følge op på den lovgivning der er jeg følger det her meget tæt og jeg ser på det med allerstørste alvor når der er børn i vores samfund der ikke har det godt

mennesker med handicap skal udelukkes fra at have et sexliv når regeringen tilsyneladende vil nægte at plejepersonalet kan hjælpe med at få kontakt til prostituerede

med nogen som helst lovgivning der skal lovgive imod at mennesker med handicap kan få hjælp til at kontakte prostituerede det der er op og ned i den her sag er at der tidligere har været en vejledning der har beskrevet hvordan man kunne hjælpe den vejledning er ikke længere gyldig

og derfor er socialstyrelsen gået i gang med at lave en håndbog om socialpædagogiske metoder som skal hjælpe fagpersonalet til at håndtere og hjælpe mennesker med handicap i forhold til deres seksualitet

vi lovgiver som bekendt ikke i en håndbog så der er bestemt ikke nogen lovgivning på vej prostitution

og jeg hverken kan eller vil forbyde det pædagogiske personale at tage kontakt til en prostitueret

hvordan man kan understøtte og hjælpe mennesker med handicap

vejledningen men det kan være at ministeren kan svare på hvorfor den ikke

har jo været forskellige ordførere ude at sige

jo sagt at det snarere er en kamp for at bekæmpe prostitution at det er skadeligt at være prostitueret

formuleringen derfor fjernes fra socialministeriets vejledning sådan har der været flere

en masse ting det sætter jo en masse mennesker i en situation

vi ikke har mulighed for at få støtte

hen er for at forbyde prostitution eller hvad handler

og mænd i prostitution tager skade af deres fag men prostitution er ikke forbudt

forbud mod prostitution ad bagvejen skal man lave et forbud mod prostitution kræver det en lovgivning der gælder for alle mennesker og ikke kun for mennesker med handicap der findes ikke nogen vejledning og derfor står de kommentarer der har været hvor ordførere har kommenteret vejledningen

der findes ingen vejledning men man er ved at udarbejde en håndbog når det så er sagt vil

er meget andet end at gå til prostituerede derfor synes jeg at det er vigtigt at hjælpe og understøtte det pædagogiske personale i hvordan

de også har selvbestemmelse i deres liv og

vejlede og rådgive personalet om det her

personalet om etik og og regler og hvordan og hvorledes

hjemmehjælperen må i nogle tilfælde følge personen til den prostituerede det kan også være relevant at hjælpepersonen har en samtale med den prostituerede for sammen med personen at formidle ønsker sørge for at der er afsat tid nok og så videre

enkelte steder i vejledningen og i forbindelse med kommunalreformens ændring af lovgivningen på hele det sociale område blev vejledningen

altså så at sige ikke siden været en ministeriel vejledning på området

også skal understøtte det faglige personale

kan hjælpe de handicappede til at

ikke har været i gang frygtelig længe men som jeg selvfølgelig vil sende over lige så snart

få nogle gode løsninger

sofie carsten nielsen fra de radikale har været ude at sige

langhoff siger at han ønsker at prostitutionen skal forbydes

er regeringens holdning er imidlertid at vi skal se på hvad

ikke lige lader sig afdække fra den ene dag til den anden

håndbogens arbejdstitel er seksualitet på dagsordenen en håndbog om professionel støtte til mennesker med funktionsnedsættelse og den forventes at blive udgivet sidst i marts eller først i april så der kommer til at ske noget ganske snart men i forhold til spørgsmålet om

der er nogle mennesker er dybt dybt skadeligt at være i prostitution

om man skal sige at nu tager vi det første skridt og forbyder handicappede adgang til prostitution fordi man ønsker at kriminalisere køb af sexydelser

kommer den her håndbog ikke til at betyde

tage for at finde ud af hvad konsekvenserne ved et eventuelt forbud er hvad er de gode sider og hvad

i at inddrage ressourcerne i barnets familie eller netværk jeg har ikke kendskab til hvor mange kommuner der anvender familierådslagning hverken i anbringelsessager eller i andre situationer hvor der er behov for en tidlig eller forebyggende indsats men jeg ved dog at der er flere kommuner der har gode erfaringer med metoden det giver de udtryk for

når jeg har kontakt til dem jeg har selv været

at ressourcer som man ikke lige var klar over var

sagen i nogle af de her anbringelsessager er at en anbringelse kan være nødvendig det kan være nødvendigt at fjerne et barn

at det barn ikke nødvendigvis får et meget bedre liv af det derfor er det ekstremt vigtigt at have fokus på hvordan man kan sørge for at en anbringelse faktisk også bliver lig med at barnet

flytter sig og udvikler sig i trygge og harmoniske omgivelser

bliver så lille som muligt der er rigtig mange steder hvor man tager godt imod børn

er blevet anbragt men mange af de her børn har det svært og derfor har de også ar på sjælen og i den forbindelse vil jeg sige at familierådslagning bestemt er en rigtig god løsning der også kan bruges til at forebygge anbringelse uden

det tidligere spørgsmål med hensyn til

i det omfang det kunne bruges jeg har

bisidder i mange sager hvor jeg har oplevet at bedsteforældre og andre ikke har været indkaldt til

ikke varetage sit barns tarv er der jo

nogle gode bedsteforældre og om ikke andet

en plejefamilie og en aflastningsfamilie til barnet samtidig vil barnet

sit netværk og bedsteforældre og anden familie få lov til at være tæt på barnet

da helt enig med ministeren i at der er nogle

det er jeg da enig i men

opfordre ministeren til at få afdækket

en rigtig rigtig god metode

anvende det endnu mere socialstyrelsen arbejder med at udbrede kendskabet

er et tilbud om gratis konsulentstøtte til institutioner og kommuner der vil arbejde med familierådslagning ligesom styrelsen har oprettet en hjemmeside med informationsmateriale om familierådslagning og andre inddragende metoder jeg kan oplyse at socialstyrelsen har afholdt to regionale kurser i metoden i to tusind og elleve og at der foreløbig er planlagt to regionale kurser i to tusind og tolv

partnerskabsaftalen med kl som vi også har været inde på tidligere sætter fokus på at støtte kommunerne til at kunne vælge at anvende de indsatser der virker familierådslagning er helt sikkert noget vi skal bruge mere derfor gør vi hvad vi kan for at få det udbredt og få undervist

lade sig gøre ved at aktivere nogle ressourcer i netværket som man slet ikke var klar over var der men hvor man ved at man sætter sig ned og taler sammen om tingene får fundet en løsning som er den langt bedste løsning for barnet

det er nogle rigtig gode initiativer

ministeren om hvordan vi fra folketingets side kan sikre os at kommunerne

så det ikke bare er en metode der ligesom

jeg har haft oplevelser af at bedsteforældre

har haft mange sagsakter liggende hvor der

sig gældende i forhold til samvær hvis vi er inde at tale om forældreansvarsloven der er der nogle regler

at man kan have samvær med andre end sine forældre

de regler er vi i disse øjeblikke ved at gøre lidt lempeligere men når det drejer sig om

er det sådan at efter servicelovens § syv og fyrre skal kommunalbestyrelsen overveje hvordan der kan ske en systematisk inddragelse af familie og netværk

inddragelse af børns forældre og øvrige netværk er et helt centralt aspekt af indsatsen fordi vi jo ved at det er forældre og netværk som har den største betydning for et barns udvikling med barnets reform som er godt et år gammel blev det jo endvidere understreget at kommunerne ved afgørelser om samvær foruden samvær med forældre

samvær med søskende øvrige familie og netværk

er altså noget der er fokus på det er en indsats som vi som jeg jeg redegjorde for i min tidligere besvarelse gør utrolig meget for at udbrede ved kurser ved partnerskab med kl ved at sørge for at alle er opmærksomme på at det her er et vigtigt redskab og et redskab man skal anvende vi kommer ikke til at

skal anvende en bestemt metode eller værktøj ude i kommunerne men

har regler om at man skal inddrages og oplyses

hvad så hvis man ikke inddrager netværket hvis der er nogle gode netværk

at inddrage fordi det måske ikke

for kommunerne når der står i loven at man skal inddrage netværket og afdække om netværket har nogle ressourcer

kan anvendes hvad så hvis kommunerne ikke gør

anvendt metoden som ministeren så heller ikke vil indskrive i lovgivningen er en god idé at man

at kommunerne anvender de metoder der er

afdække om familien har nogle rigtig gode ressourcer

undersøgelser der har vist at der har

i forhold til hvordan man iværksætter en

skal der være en initiativtager det kan være familiens sagsbehandler i socialforvaltningen eller det kan være børne og familieafdelingen eller for eksempel en lærer en sundhedsplejerske eller en pædagog så skal initiativtageren drøfte med familien om det vil være hensigtsmæssigt at holde en familierådslagning derfor er det jo en

og kommunen ikke vil så vil jeg henvise til at man kan gå gennem det klagesystem der altid er inden for det sociale område det vil selvfølgelig være en besværlig vej men omvendt kan jeg ikke se for mig at det vil være noget der vil være særlig udbredt eftersom det her er et redskab som kommunerne gerne vil anvende

udbyder kurser i og som kl gør alt for at udbrede fordi vi godt ved at det er en indsats der virker

fungerende minister for sundhed og forebyggelse

er ministeren af den opfattelse at der skal svares rigtigt og fyldestgørende på spørgsmål stillet af folketingsmedlemmer

det følger som bekendt også af ministeransvarlighedsloven at en minister ikke må give folketinget urigtige eller vildledende oplysninger ligesom en minister ikke må fortie oplysninger der er væsentlige

korrekte og fyldestgørende svar til folketinget et godt samarbejde mellem folketinget og ministre

det tilstræber jeg at leve op til i mit arbejde som minister og det er jeg sikker på at hele regeringen gør

at der ikke i mine svar til folketinget findes formuleringer der kan misforstås

i den situation er der jo ikke grundlag for at påstå at et svar er forkert eller utilstrækkeligt

det gjorde jeg den syttende oktober jeg fik at vide at man ikke kendte udbudstaksterne mener ministeren at det er tilfredsstillende

hundrede og tre og tredive om udbudstakster

og derfor indgår de konkrete udbudsaftaler det spørgeren henviser til er at der i svaret ikke var

mit spørgsmål om udbudstakster i to tusind og otte

spurgt ind til to tusind og ni og to tusind og ti er ministeren af den overbevisning at

der ikke foreligger lignende og således mere

er en korrespondance mellem en journalist og nogle ansatte ude i regionerne og den er som sagt

tilgængelig hvori der bliver oplyst specifikke udbudstakster

jeg finder det bare meget underligt at jeg kan gå ind og hente og se sådan en mail på politikens hjemmeside men når jeg så spørger en minister om udbudstakster for to tusind og ti får jeg det svar

jeg bare spørge er det at svare fyldestgørende på spørgsmål stillet af folketingets medlemmer

oplysninger det kan være at danske regioner har oplyse det til politiken men de har ikke

at man skal have tallene frem hvis det er muligt at give dem til en journalist

også til den fungerende minister for sundhed og forebyggelse

tilsyneladende holder fast i sundhedsforsikringerne på trods af at regeringen har fjernet skattefriheden for medarbejderne og det faktum at regeringen snart

for at vide hvorfor virksomheder og medarbejdere vælger at beholde sundhedsforsikringer efter at skattefritagelsen er afskaffet

meget tidligt at konkludere noget som helst en måned efter afskaffelsen måske synes medarbejdere

har det udvidede frie valg med en frist på en måned

behandlinger man ud fra faglige prioriteringer ikke tilbyder på de samme indikationer i det offentlige

anliggende er næppe at nedvurdere de private forsikringer men at problematisere regeringens kommende ændringer af det udvidede frie sygehusvalg

at regeringens forslag om differentieret ventetid ikke er præsenteret endnu

dog sige så meget at der ikke bliver tale om at forlænge ventetiderne for de patienter der har mest behov tværtimod

dansker tænker og mener men ministeren kunne nu godt have en holdning

vi tager ansvar for vores sundhed og vel at mærke

for gerne at ville modtage nogle behandlingstilbud som ikke

faktum er at regeringen

som i den grad vil forringe patienternes ret til at modtage hurtig behandling

at der er en sammenhæng mellem de to

ministeren om ministeren ikke også kan give et bud på hvor længe ministeren

hvis det er det offentlige ikke kan levere behandling

afskaffelsen af skattefritagelsen på sundhedsforsikringer

nogle tilbud som ikke findes i det offentlige rum via de her sundhedsforsikringer det er den ene del af det den anden del af det

skal bruge en omgang på det jeg synes alligevel er interessant at ministeren mener at der ikke er nogen sammenhæng mellem

sundhedsforsikringer og det faktum at man samtidig barsler med et lovforslag

og forringer patienters mulighed for hurtig

interessant at ministeren ikke ser en sådan sammenhæng

det jeg spurgte om og som jeg konkret godt kunne tænke mig at

ministerens holdning til er hvor længe ministeren mener patienterne maksimalt bør vente før de får ret til

stemme med fødderne altså kan gå et andet sted hen

det offentlige ikke kan levere behandling

længere ventetider

varsles længere ventetider det er jo en interessant udmelding og

også formode at ministeren så i dag i folketingssalen vil være i stand til at bekræfte

at der ikke er nogen patienter som får forringet deres ret til at kunne vælge et alternativ såfremt det offentlige ikke kan levere behandling inden for en måned er ministeren i stand til at give den garanti eller var det en fortalelse

ikke varsles længere ventetider

til april vores sigte er

brug for sundhedsvæsenets hjælp

tyve års sammenhold mellem partierne bag dansk europapolitik ved på dette års finanslov at aftale en ekstrabevilling til eu oplysning udelukkende med enhedslisten

om hvorvidt det betyder at regeringen fremover vil basere flere eu initiativer

lad mig indledningsvis slå fast at

den konkrete konkrete sag hører under kulturministeriet og at både europanævnet og de ekstra midler til eu oplysnings aktiviteter i relation til eu formandskabet ligger hos kulturministeren som bekendt har den nuværende regering i forbindelse med finanslovaftalen mellem regeringen og enhedslisten bevilget ti million kroner ekstra

kroner til oplysnings og debatskabende aktiviteter og midlerne vil supplere den indsats der allerede bliver gjort i regi af europanævnet

understrege at der er tale om ekstra penge til oplysningsindsatsen som den tidligere regering altså ikke havde afsat og som er specifikt relateret til formandskabet og derfor i sagens natur

vedvarende samarbejde mellem regeringen og venstre og det konservative folkeparti når det gælder europapolitikken det har vi jo senest set i forbindelse med at vi vedtog formandskabsprogrammets overordnede prioriteter og derfor kan jeg på ingen måde genkende det billede som spørgeren stiller op nemlig at der skulle være tale om et brud på europapolitikken i danmark fordi vi afsætter flere penge til at informere om hvad der sker under

sammenholdet mellem de eu venlige partier i folketinget i tyve år har der været enighed om

drøfte og aftale med hinanden hvordan eu oplysningen skal foregå så det er jo derfor jeg spørger europaministeren om

er der også rettet henvendelse til

konservative med henblik på at få en drøftelse og jeg håber da at man meget snart vil kunne finde et tidspunkt der kan passe både kulturministeren

men det jeg gerne vil spørge ministeren om fordi jeg jo stadig væk ikke får nogen tilkendegivelser i forhold til det spørgsmål det egentlig handler om er

været europaministeren der havde forhandlet det her

sørget for at tage kontakt til venstre og det konservative folkeparti for netop at stå sammen som man har gjort i tyve år omkring midlerne til eu oplysning eller finder europaministeren at det her er fuldstændig ligegyldigt i forhold til

en situation hvor venstre mener at der ikke er grund til at fortsætte det brede samarbejde omkring europapolitikken danmark står midt i formandskabet vi har en meget vigtig opgave foran os og jeg har været meget glad for at også venstre og det konservative folkeparti har bakket op om den linje der er lagt det synes jeg er vigtigt for danmark og for europa og det synes jeg vi skal fortsætte med i fællesskab jeg blander mig ikke i hvordan

mine kollegaer arrangerer møder men jeg har fuld tillid til at kulturministeren også i denne sag

man har lavet en aftale med enhedslisten

kan europaministeren jo snakke nok så varmt for et godt samarbejde og opbakning

synes er underligt er at regeringens kvittering over for v og ks opbakning omkring europapolitikken

at man ikke engang gider at spørge om man vil være med til at sikre en ekstra bevilling til eu oplysning men udelukkende aftaler det med enhedslisten derfor vil jeg såmænd bare slutte af med et janejspørgsmål hvis det var europaministeren der havde forhandlet det her ville europaministeren så

have drøftet sagen med venstre og konservative der må ministeren meget gerne svare enten ja eller nej

til den måde kulturministeren har håndteret sagen på og jeg håber at når venstre og det konservative folkeparti får lejlighed til at drøfte det med

denne sag stå vejen for det rigtig gode samarbejde vi har om

regeringen utilfreds med europanævnets indsats siden regeringen

det har en stor betydning for formidlingen af hele det europæiske spørgsmål i den danske debat men regeringen er også meget tilfreds med at det faktisk er lykkedes at afsætte ekstra midler til at informere om det danske eu formandskab der har man altså truffet beslutning om at det skal ske i regi af kulturministeriet og det vil jo så være et supplement til den indsats der i øvrigt gøres jeg synes egentlig at alle burde være glade for at der nu bliver gjort en ekstra indsats for at

som jo også er placeret i regi af kulturministeriet

på fornuftig vis og som spørgeren jo selv indikerer

er det en sag der ligger hos kulturministeren så hvis der er yderligere spørgsmål

til hvordan man konkret håndterer sagen

at europaministeren er meget centralt placeret

og så nu laver en parallel administration af de ekstra tre million

målrettet og øremærket til oplysning i forbindelse med det danske eu formandskab vil blive håndteret på allerbedste vis

have en dialog med blandt andet venstre og det konservative folkeparti og jeg vil foreslå at man benytter den lejlighed til at spørge kulturministeren om hvordan kulturministeren har tænkt sig at tingene skal gøres jeg takker så i øvrigt spørgeren for at have stor tillid til at jeg som europaminister interesserer mig for den europæiske debat

en kollega men jo ikke på nogen måde til at udvise tillid

samarbejdspartnere som for eksempel venstre i og med at den dialog som ministeren taler så varmt om jo slet ikke har fundet sted

jeg synes det er rigtig beklageligt at kunne konstatere efter svarene på spørgsmålene her i dag at europaministerens engagement jo i virkeligheden

eu oplysningsmidlernes

det der er tale om her er at den nuværende regering afsætter tre million kroner mere til eu oplysning end den tidligere regering havde tænkt sig og at sige at det er et udtryk for manglende interesse

synes jeg er en meget mærkelig måde at præsentere sagen på jeg vil også sige

eva kjer hansen at

en uenighed om hvordan man skal administrere tre million kroner til eu oplysning til et spørgsmål om

er der også andre spørgsmål på den europæiske dagsorden herunder det danske eu formandskab og jeg har en klar forventning om at venstre også i fremtiden vil bakke op om det gode samarbejde

hvorvidt den såkaldte kickstart som regeringen gennemfører i danmark også skal udbredes til

når ministeren selv i december til jyllands posten talte varmt for udbredelsen af kickstarten mens statsministeren senere i december i berlingske slog fast at ingen lande i europa kan magte det i øjeblikket

lykke friis forvirret men jeg kan ikke forstå hvis det er udtalelser fra statsministeren

fra undertegnede eller fra andre ministre

vi ønsker at der skal sættes initiativer i gang i europa der kan sikre vækst og job vi har så også sagt at vi jo i danmark laver en kickstart af den danske økonomi og hvis det kan inspirere andre så er det jo fint men man må også have respekt for

vidt forskellige økonomiske situationer i medlemslandene derfor er det også så vigtigt at vi i forbindelse med det netop overståede

har fået sat hele vækstdagsordenen og jobskabelsesdagsordenen især når det gælder ungdomsarbejdsløshed på dagsordenen det synes jeg da vi i fællesskab må være glade for og så håber jeg at fru lykke friis forvirring er forduftet og er blevet vendt til glæde i stedet

for jeg synes jo altså at pointen med det her er

har en statsminister der meget klart

ikke er nogen lande der har råd til det her i øjeblikket

udtaler de lande der har råd til at kickstarte økonomien bør gøre det hvad er det for nogle lande vi så taler om

en række af ministerens

gerne ser at der skal være en fælles europæisk stimuluspakke det er sågar også sådan at

i ministerens parti der plæderer for det her

kan vi ikke få det opklaret synes man der skal være

stimuluspakke og

og lyst til det der kan lade sig inspirere af den kickstart vi

og vækst i europa

træffer de nødvendige beslutninger det var jo blandt andet det der skete i forbindelse med

blandt andet dansk initiativ og derfor håber vi meget at vi ved siden af de helt nødvendige ting der sker med at spænde livremmen ind og få styr på butikken i en række europæiske lande

de nødvendige tiltag der sikrer at vi kan investere i nye job og i vækst blandt andet ved at bruge eus budget bedre og blandt andet ved at lave reformer af det indre marked det er en dagsorden som jeg håber og tror der vil være bred tilslutning til

forvirringen er helt væk

har råd til at kaste i en kickstart på nuværende tidspunkt

føre en ansvarlig økonomisk politik og ved at prioritere

med den kickstart som regeringen

synes vi at det vil være rigtig positivt men det er op til det enkelte land selv at vurdere om de har mulighed for det det skal vi ikke fra den danske regerings side gøre os til overdommer over

har set kun luxembourg finland og sverige der er i stand til

lever op til finanspagtens nye kriterier

opfordre lande til at gøre noget for de står

set at min forvirringen nu er afklaret ved at vi så er enige om at selv hvis

er det afgørende her og nu er budgetdisciplinen

det der er den danske regerings position

fuldstændig klart vi skal gennemføre en meget ansvarlig økonomisk politik i danmark og i resten af europa det betyder at

at spænde livremmen ind og sætte tæring efter næring på en

ikke har gjort i de senere år

er der også utrolig vigtigt at vi sætter initiativer i gang der kan skabe job og vækst vi har i øjeblikket i europa en vækst på kun nul

millioner arbejdsløse europæere

er det næsten halvdelen af de unge der er arbejdsløse derfor er det helt afgørende for danmark og for resten af europa at vi har begge instrumenter i brug

livremmen ind men også siger som det tydeligt fremgår af den erklæring der er kommet fra den seneste topmøde hvor jo ikke alene socialdemokrater

en række borgerlige stats og regeringschefer har givet hinanden håndslag på

skal have sat konkrete initiativer i gang der kan skabe vækst